for stemte otte og halvtreds imod stemte tre og halvtreds

forslag

herefter er forslag til vedtagelse nummer v ti af dennis flydtkjær torsten schack pedersen og mike legarth

det var den tidligere borgerlige regering der satte det arbejde i gang og det arbejde

der kom en fin indstilling fra danske havne om at nu syntes man at det var på

en solidarisk løsning mellem alle havnene således at det var vareejerne der betalte syv øre per ton

private aktører på området og det var godt lige indtil

har jeg altid haft det sådan at jeg synes godt om enhedslisten

helt konkrete forslag om at være den lille mand og det

at solidariteten var hævet over enhver tvivl

hvor vigtigt det var at rederierne betalte skat og at de skulle være med til at finansiere velfærdssamfundet ved ikke hvad og derfor skuffer det mig selvfølgelig lidt

ikke sker på unfair vilkår med filippinske lave lønninger osv

at det ikke er vareejerne der skal betale men

skatteborgerne i dette land der skal betale

hvis det i det hele taget giver mening med brugerbetaling

kommet frem til at de synes at det skal skatteborgerne betale i fremtiden det synes jeg

jeg selvfølgelig ikke støtte sådan et forslag og det er heller ikke et tror jeg man ender op med at støtte

vi kan ikke præcis vide hvor tit

bliver isvinter hvor isen er tykkest henne hvor meget aktivitet der skal være

at havnene selv skal bryde is inde i havnen men uden for kan være problemer det er klart at der er nogle steder i danmark der historisk set har mere is end andre steder det er for eksempel limfjorden det er smålandshavet ved svendborg

og i de områder og der kan det være vanskeligt at komme frem

at varerne skal nok komme frem de vil jo så bare blive sejlet til de havne der er isfri

er havne der er lukket inde i længere perioder og som dermed mister omsætning derfor var vi jo rigtig glade for at danske havne producerede et forslag der gik ud på at alle skulle være med til at bidrage og man skal huske på

har været på tyve million kroner om året og der er vi kommet frem til at vi

så vi har altså lempet afgiften for

vi skal også af med de sidste seks og så skal skatteborgerne i stedet for betale

gerne advare imod men jeg synes også det er lige så dårligt

dansk industri og danske havne i opdrag at

skal tilgodeses så det her kan betyde at der er

små havne der kommer til at betale noget mere

der kommer andre og siger at hvis der

tre fire år eller hvor lang tid der nu går ja så vil man slet ikke betale til ordningen

vi ved at vi har behov for når der er is at vi

bare sige at

solidaritet kan man udtrykke på mange måder men jeg synes at man skulle

og som går på at at det

og udgifterne

lige præcis godsskibstransporten som er den mest miljøvenlige

lastbiltransporten som jo ikke betaler for saltningen

hvorfor socialdemokraterne ikke støtter det her forslag synes jeg er lidt underligt vi har så valgt at sige

at vi stiller det her ændringsforslag men vi siger også at det er positivt at der trods alt er en forbedring i det forslag

havnene slipper for at betale så meget som de plejer at gøre

indstilling at det er absurd hvis hvis man pålægger

diskrimineret i forhold til den meget mere forurenende

så jeg håber at socialdemokraterne vil tænke sig om en ekstra gang inden vi når til til tredjebehandlingen så ville det være dejligt hvis vi her i salen ville få opbakning til enhedslistens miljøvenlige

finansiering via skatteborgerne er der for mig et stort stykke og det handler i hvert fald om

forkastet ønskes afstemning om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

samtalerne ude i andre lokaler

så åbner vi forhandlingen

positivt på om der kan laves forenklinger for skatteborgerne og det er der bestemt elementer af i dette lovforslag det er ganske fornuftigt at regler bliver præciseret klargjort og opdateret så

det er der en række elementer i lovforslaget som som ganske fornuftigt

positivt men når man ser på et forslag med så mange

kan man jo godt igen undres over regeringens luftige ord om god regeringsførelse

skatteministeriet at det skulle fremsættes det blev så til nitten dages høringsfrist

en stor del af forslaget og kun otte dage for andre dele af det det er

altså de luftige ords møde med realiteterne jeg vil ikke gennemgå alle lovforslagets delelementer dem er der

en række af dem ser det ganske fornuftigt ud mens der

stribe er grund til

være bekymret og dem vil jeg så forholde mig til for det første foreslås det at der indføres solidarisk hæftelse for opmagasinering af afgiftspligtige varer

må vi sige at fra venstres side forstår vi godt at høringssvarene giver krasse ord med på vejen

faktisk være det modsatte for det tredje

ændres en række modeller for renteberegning i en række skattelove det kan sådan set isoleret set virke ganske tilforladeligt men igen må vi fra venstres side konstatere at regeringen bruger enhver given lejlighed til at skærpe beskatningen af danmark under dække af såkaldte forenklinger og præciseringer ender lovforslaget pudsigt nok med at staten kommer til at opkræve en større skattebetaling end tidligere så i venstre

vender vi os imod regeringens storslåede kreativitet jeg ved ikke om skatteministeren har tænkt på regeringens nyeste flagskib i kampen for at vende tilbagegangen i

beskæftigelse nemlig cirkusuddannelsen under akademiet for utæmmet kreativitet men i mine øjne

det altså en trist forestilling at regeringen bruger enhver given lejlighed til at ramme danskerne og virksomhederne hårdere i skat i en tid hvor danmark taber arbejdspladser

der brug for det modsatte nemlig lavere skatter og afgifter for erhvervslivet det burde være børnelærdom men regeringen er åbenbart temmelig langsom i optrækket i forhold til den erkendelse endelig indeholder forslaget en præcisering og justering af reglerne for beskatning af kapitalpensioner det er følgelovgivning fra sommerens skatteaftale mellem regeringen

grundtanken i forslaget er ganske fornuftig det er klart at ufordelte reserver som den enkelte den enkelte pensionsopsparer har krav på må medgå i beskatningen hvis man vælger at få sin kapitalpension beskattet nu og her til en lavere sats end hvis man venter til pensionstidspunktet så princippet er vi grundlæggende enige i men der er dog alligevel rejst nogle bekymringer som jeg håber vi kan få løst under udvalgsarbejdet det drejer sig i

den konkrete model tager altså ikke højde for forskelligheden i i forskellige pensionsselskabers konstruktion jeg er naturligvis enig i at man ikke skal kunne få en rabat på beskatning af pensionsdepotet uden at hele depotet regnes med men uden at blive alt for teknisk

at vi kan finde en løsning på på det problem som

pfa har rejst under udvalgsarbejdet det vil vi i hvert fald være meget hjælpsomme med fra venstres side for vi har selvfølgelig en fælles interesse i at

teknikken må vi så få til at passe til virkeligheden det håber vi absolut kan lade sig gøre samlet set

indeholder lovforslaget som sagt

nogle præciseringer og justeringer som er ganske fornuftige

problematiske forslag i det og tilbage står at regeringen ikke forpasser nogen lejlighed til at øge skatter og afgifter i danmark

regler skal altså være så enkle og effektive som muligt det vil det her lovforslag bidrage til på en række forskellige områder af skattelovgivningen

eller mulighed for at gennemgå alle ændringerne her fra talerstolen i dag

meget teknisk karakter skal vi nok komme til bunds i i udvalgsarbejdet

udvider vi eksempelvis den så de helt små erhvervsdrivende får tilsendt én årsopgørelse og

årsopgørelsen til en million borgere i dag

med det overflødige bureaukrati

med hensyn til indberetning af udbytter af aktier stiller vi krav om at indberetning af udbytter af aktier

skal ske i måneden efter beslutningen om at foretage udlodning af aktier det vil modvirke uberettigede refusioner af udbytteskat med deraf følgende provenutab for

jo afskaffet med virkning fra den første januar to tusind og tretten

mulighed for at overføre fradragsberettiget kapitalpension til kapitalpension uden fradragsret mod betaling af den afgift som rettidige udbetalinger fra fra

kapitalpension pålægges det sker uden at pensionskunder får lavere pension eller skal

mere eller mindre i afgift der er imidlertid et lille hul i de nye regler som skal træde i kraft fra første januar

reglerne for den afgiftsmæssige behandling af overførsler af kapitalpensioner hvortil der er knyttet ufordelte

med lovforslaget lukkes det her hul i regelsættet

første januar to tusind og tretten i den forbindelse er det værd at bide mærke i at forsikring pension i

høringssvar skriver og jeg citerer på de givne præmisser er den fremlagte model acceptabel også fordi den kan implementeres med færrest mulige omkostninger for kunderne i forhold til andre modeller der har været foreslået citat slut det er positivt med den her opbakning fra forsikring pension afsluttende vil jeg sige at det her

lovforslag som sigter på at gøre skattelovgivningen enkel og effektiv og det håber jeg da at der er flere partier der vil bakke op om her i dag socialdemokraterne støtter

støtte formålet med det når man

at afskaffe oplysningskortet som udsendes sammen med årsopgørelsen til borgere som

modtage årsopgørelsen i papirform der synes vi at

tyvetusind af dem som gør brug af den så kunne det godt

vis effektiviseringsgevinst

de borgere skal så fremover bruge tastselv

der kan jo være nogle borgere som måske

nu er en handicappet eller en der er stærkt ordblind

tager vi det under udvalgsarbejdet men hvert fald en lille bekymring

at få belyst inden vi er færdige med det her lovforslag ellers er der en ny model i lovforslaget

ganske logisk at man finder en ny model alt andet vil jo gøre at man

det beregnet der er ikke så mange muligheder vil jeg sige men jeg synes det er ganske fint

fremrykning af skat på kapitalpension som var en del af skattereformen

udtryk for for sjusk eller hvad

hvert fald underligt at man små tre måneder efter

at man igen hiver penge op af borgernes lommer

til at kunne behandle lovforslagene rigtig godt og grundigt der ærgrer det

sige at vi som udgangspunkt er positive over for lovforslaget men da

undersøgt nærmere i udvalgsarbejdet men som udgangspunkt synes vi

lang række borgere og aktører bare for at nævne et eksempel

en positiv effekt for omtrent ethundredetusind mindre selvstændige erhvervsdrivende som samtidig er lønmodtagere det er et lille men vigtigt skridt i retning af at forbedre rammevilkårene for

kombinatører her i danmark

at oplysningskortet bliver afskaffet endvidere rummer forslaget nye modeller for beregning af forskellige rentesatser ligesom der sker en forhøjelse af bagatelgrænser i kildeskatteloven

en lang række ajourføringer og tilpasninger som er nødvendige i den løbende revision af skattepolitikken radikale venstre kan med disse bemærkninger støtte

skat et af elementerne i

er at flere skattepligtige kommer over på

årsopgørelsesordningen frem for at skulle udfylde en en egentlig selvangivelse visse skattepligtige

det er en forenkling som letter bureaukratiet men som i sidste ende også sikrer at vi får

en mere effektiv ordning ud af det endvidere foreslås der en ny model til fastsættelse af størrelsen på renter i skatte og afgiftslovgivningen

også et element der lukker et alvorligt hul i skattelovgivningen der vil gøre det muligt fra første januar delvist at konvertere en kapitalpension til udbetaling som ellers er afgiftspligtig til en helt skattefri udbetaling så der er en lang række delforslag i det her som for mig at se er vigtige opstramninger det har flere ordførere også allerede været inde på

konstruktivt og effektivt udvalgsarbejde

lide begge dele selv om man måske har lidt forskellig smag

en indberetning af udbytter

give større administrative byrder for virksomhederne

for hvis man nu har fået en gave som er købt for fem tusind

har den så en værdi fem tusind kroner for modtageren det har den jo sådan set ikke

være en hadegave hadegaver har jo ikke den værdi for modtageren som de har ved indkøbet

der er meningen med dem altså at man ikke skal kunne lide det man får alligevel

så er der øget afgift på kapitalpension

rundes det her op til at det

vil indbringe fyrre million kroner mere til statskassen

vi synes at statskassen er stor nok i forvejen

set gerne gøre den lidt mindre så borgerne kan slippe billigere så vi må lige afveje om de positive forenklinger er

den til salg betale for at indrykke en annonce det gør jo værdien af gaven endnu mindre end fire tusind kroner så jeg synes det

i det hele taget burde vi jo afholde os fra at beskatte gaver så hårdt altså tænk at man ikke kan give hinanden en gave uden at skat skal have sin andel det er da en frygtelig misundelse

derfor ville det også være rart at man fik det belyst fra både den ene ene og den anden side på en fornuftig måde

vi synes trækker i den forkerte retning hvorfor skal det eksempelvis være sådan at det når man ændrer

får et merprovenu på fyrre million

noget mere som følge af de ændringer

jo sandsynligvis er virksomhederne som skal skabe nogle flere arbejdspladser

til at betale nogle flere penge fordi det bliver

det element som venstres ordfører også var inde på

ville være relevant med en lidt længere høringsfrist

det forhold at det ser ud til at syvhundredetusind lønmodtagere

det ville være rimeligt og rigtigt hvis vi teknisk set

de kan selvfølgelig have alle mulige andre forskellige modeller

selskab som bliver ramt og som er ejet af parterne selv altså af lønmodtagerne og arbejdsgiverne i fællesskab

er selvfølgelig uhyre kompliceret

om hvordan man kan ligestille pfa med de andre selskaber så de ikke bliver ramt unødigt hårdt

tage konstruktivt imod det er imod den del af det som kommer til at koste borgerne og

hvis man får fjernet de elementer som koster flere penge

har hævet skatter og afgifter med har man blot brugt til at øge det offentlige

vi er blevet mindre konkurrencedygtige vi mister arbejdspladser

er blevet dyrere at være virksomhed og dyrere at være borger

noget til gengæld man har blot fået

det gør danmark svagere i konkurrencen og det synes jeg da er ærgerligt vi vil meget gerne snakke med regeringen om skattepolitikken og om de forskellige elementer i skattepolitikken

denne regering for at have lavet den her form for lovforslag

første gang i folketingets historie at der er kommet det vi kan kalde et bunkebryllup

berettigelsen af at man har lovforslag hvor er en lang lang række forskellige

have balancen i forhold til det

tekniske ændringsforslag så ville være meget meget besværligt hvis vi her i folketingssalen skulle behandle hvert enkelt for sig selv i

fremover at diskutere betimeligheden i at man stykker så meget sammen

rejst en række problemstillinger som jeg har noteret ned

ud fra vi kan diskutere videre i udvalgsbehandlingen

spørgsmål og uklarheder der måtte være

er presset virksomhedernes konkurrenceevne ikke kan matche udlandets hvor beskæftigelsen

så er det ubegribeligt at regeringen igen pålægger virksomhederne nye byrder

mindre attraktivt at drive virksomhed i danmark mere attraktivt at flytte arbejdspladserne ud af landet

må give regeringen det at man er i stand til at sige mange pæne ting mange rigtige ting om danmarks udfordringer problemet er bare at handling gør det stik modsatte skatter og afgifter på virksomhederne øges og danmark taber konkurrenceevne og mister

som det fremgår af de meget kritiske høringssvar til forslaget

kan forståelsen for regeringens lovforslag også ligge på et lille sted arbejdsskadeafgiften

en skatteskrue der år efter år vil koste virksomhederne flere og flere penge arbejdsskadeafgiften vil koste danske arbejdspladser

incitamenter for den enkelte virksomhed det er branchebestemt hvor meget den enkelte virksomhed skal betale i afgift

jeg ved ikke om regeringen mener at arbejdsskader hos dr og tv to og dsb ikke

som hvis de sker hos private tv selskaber eller produktionsselskaber eller hos arriva fra kommunernes landsforenings høringssvar lyder det meget præcist som lovforslaget nu er udformet må kl imidlertid konstatere at det forebyggende incitament er fuldstændig forsvundet provenuet ligger fast

af arbejdsulykker stiger betalingen for provenuet ligger fast altså det er en tilståelsessag det handler om

få penge i kassen det har ikke noget med arbejdsmiljøet at gøre det er en finansieringskilde til regeringens finanslovaftale med enhedslisten tidligere på året måtte regeringen skrotte forslaget fordi det var for kompliceret det var en model ingen kunne se fornuft og rimelighed i

selv om regeringen jo så nu har gjort sig nye anstrengelser

slutresultatet præcis det samme

ekstraomkostninger på danske virksomheder altså igen noget der koster

organisationer der normalt forsøger at være regeringen venligt stemt lyder der kritik lo skriver

efter mere end et halvt års arbejde ikke har fundet en model

der reelt indebærer incitamenter for den enkelte virksomhed til at forbedre arbejdsmiljø og forebygge arbejdsskader og arbejdsulykker hele formålet med lovforslaget er jo netop formuleret i forhold til et ønske om at øge virksomhedernes incitament til

der hvor der er forståelse for regeringens ønsker må man bare konstatere

for der er ikke nogen incitamenter der er blot tale om

det er altså besynderligt når vi

situation vi er i i danmark

trods regeringens kickstart og mange

konstatere at beskæftigelsen er faldende og ledigheden

er det helt uforståeligt at man fortsætter med at øge omkostningerne

virksomheder man kommer til at sende arbejdspladser ud af landet det giver ingen mening og derfor kan vi selvfølgelig

været med til de seneste aftaler

aftale med regeringen men jeg må bare konstatere at her er

der skal skaffe penge i kassen og som ikke fremmer arbejdsmiljøet som ikke giver den enkelte virksomhed incitament

forbedre arbejdsmiljøet det fremgår tydeligt af høringssvarene og det synes jeg da bare at regeringen skulle være ærlig nok at stå ved

der skal give penge i kassen og det er det det drejer sig om og sådan er det uanset hvilket flot

færre ulykker og færre erhvervssygdomme

at det ikke er meningen at den må falde det må den hjertens gerne derfor er der et økonomisk incitament for brancherne til at forbedre deres arbejdsmiljø som brancher og jeg har da hørt utallige gange i den her folketingssal at man fra borgerlig side

de farlige brancher i danmark man giver et økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet er det ikke et sædvanligt almindeligt borgerligt princip

så falder virksomhedernes omkostninger også så der er incitamenter heldigvis da det bør der jo selvfølgelig også være jeg må bare konstatere

høringssvar blandt andet fra

meget meget tydeligt og jeg gentager det gerne som lovforslaget udformet må kl imidlertid konstatere at det forebyggende incitament er fuldstændig forsvundet det synes jeg da er meget meget klar tale

er et forslag der handler om at kradse penge i kassen

vej tilbage til arbejdsfællesskabet dette lovforslag er en del af

at indføre en arbejdsskadeafgift arbejdsskadeafgiften har to formål den skal give

arbejdsgivere et økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader

med til at finansiere finansloven for to tusind og tolv der skaber arbejdspladser styrker uddannelse og styrker forebyggelse lovforslaget er en del af regeringens samlede indsats på mange fronter for et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladserne

vi investerer i mennesker på kanten af arbejdsmarkedet vi ligestiller for eksempel psykiske og fysiske arbejdsulykker og erhvervssygdomme vi styrker arbejdstilsynets kontrol og tilsyn med de udenlandske virksomheder i danmark så vi sikrer at de lever op til de danske arbejdsmiljøregler vi fjerner vk regeringens besparelser på sundhedsfremme vi igangsætter et flerårigt projekt der forbedrer arbejdsmiljøet ved at inddrage medarbejderne vi fører vk regeringens besparelser

tilbage til forebyggelsesindsatsen og vi målretter midlerne i

så de i kraft af øget tilsyn og rådgivning sikrer et nyt markant fokus på at forebygge nedslidning og så skaber vi op til trettentusinde og ekstra fleksjob med en fleksjobbonus til de ansvarlige virksomheder lovforslaget er derfor ikke

et enkeltstående tiltag men et blandt mange som skal sikre en øget indsats for et bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser konkret foreslår vi at arbejdsskadeafgiften bliver opkrævet på to grundlag men med to separate afgiftssatser for at ligestille erhvervssygdomme og ulykker for det første opkræves afgiften på grundlag af de bidrag som de forsikringspligtige og frivilligt sikrede betaler for

og det er med en afgiftssats på sytten procent af de indbetalte bidrag til arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring for det andet opkræves afgiften på grundlag af de arbejdsulykkeserstatninger som er tilkendt af arbejdsskadestyrelsen med en en afgiftssats på tolv procent af de tilkendte arbejdsulykkeserstatninger og efter anbefaling fra arbejdsmarkedets parter bliver arbejdsmarkedets

arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring forudsættes så at søge dækning for afgiften hos de sikringspligtige arbejdsgivere og de frivilligt forsikrede ved at forhøje de lovpligtige bidrag til arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring afgiften vil derfor blive hentet hjem fra virksomhederne i de branchegrupper som

vedrører og vil blive fordelt forholdsmæssigt efter

hvor erstatningerne er tilkendt branchegrupper med mange eller dyre arbejdsskader vil derfor blive belastet hårdere af afgiften end brancher brancher med få skader udgifterne kan altså minimeres hvis virksomhederne minimerer risikoen for og forekomsten af

har været udsat for en del kritik som det også fremgår af høringssvarene afgiften skulle således ikke skabe et godt nok incitament til at forbedre arbejdsmiljøet

arbejdsgivere der forbedrer arbejdsmiljøet og forebygger arbejdsulykker og

den mest elegante udformning af afgiften

princippet om at brancher med de største udgifter til ulykker og sygdomme rammes hårdest

på ubureaukratisk vis den enkelte arbejdsgiver et vist økonomisk incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader og erhvervssygdomme

finansloven for to tusind og tolv der styrker forebyggelse og skaber nye arbejdspladser

er vel egentlig ikke så ringe endda det er vigtigt at bemærke at det yderligere er hensigten at nedsætte et udvalg der involverer arbejdsmarkedets parter som skal se på øvrige muligheder for økonomiske incitamenter der kan forebygge arbejdsskader og sygdomme afsluttende vil jeg sige at for regeringen er det afgørende at vi med en stærk indsats forebygger nedslidning og fastholder folk på arbejdsmarkedet dette forslag er et blandt mange tiltag som skal trække i den retning

derfor er det her et af de skridt vi tager til at sikre at det

som dansk samfund står med om ganske få år

krisen og kommer til at stå og mangle arbejdskraft så er det rigtig rigtig godt for de danske arbejdsgivere og for det danske samfund som helhed at vi sikrer at vi har en masse raske mennesker som kan gå på arbejde hver dag det er det her lovforslag med til at bidrage til og på den måde

det vil have den effekt som herre ole birk olesen prøver at påpege

der nogle brancher hvor det er lidt dyrere og der må man så sige at guleroden for at forbedre arbejdsmiljøet og sænke antallet af arbejdsskader så også er så meget større

virksomhed tilbyder sine medarbejdere og den afgift

alene er et finansieringsforslag som vil have den konsekvens at det er dyrere at have beskæftigede

øge beskæftigelsen uden for landets grænser fordi

regeringens intention

så er det jo altså meget vanskeligt at komme til en anden konklusion

så er der færre arbejdspladser i danmark at så vil vi se en lavere beskæftigelse og det er da utroligt hvis ikke socialdemokratiets ordfører vil vedkende

jo stor forskel på brancherne sandsynligheden for en arbejdsskade inden for byggeriet er langt langt

end den for eksempel er inden for inden for den finansielle sektor og på den måde

det også helt på sin plads at vi indretter afgiften efter efter hvor

schack pedersen at i forhold til at sende arbejdspladser ud af danmark

lars løkke rasmussen var statsminister tabte danmark

og niogtyvetusind private arbejdspladser den rekord har den nuværende regering ikke i

det der kendetegner arbejdsskader er jo mange gange at der går måske fem år måske

af erhvervssygdomme og arbejdsskader

også meget gerne føre til at man skal betale noget mindre i afgift så på den måde

er der selvfølgelig en lille tidsforskydelse i det

baseret på nogle nogle branchevise

forekomster af arbejdsulykker og erhvervssygdomme sådan må man naturligvis

den der har nul skader får en lavere

man betaler og så driver man sin virksomhed videre

en regning som bliver et par procenter højere

ud og kigge om der nu er ordentlig afskærmning det gør virksomhederne

virksomheder bidrager til at sikre at der er et godt arbejdsmiljø på den

arbejdsplads så vi har en masse duelige også faglærte for eksempel

der kan skifte job alt efter hvor der er nogle arbejdsopgaver i ordrebøgerne så på den her måde er det

godt at vi jo har den her solidariske ordning i danmark hvor alle bidrager og det er den vi går ind og lægger en lille afgift på for at sikre at vi bliver endnu bedre til at nedbringe antallet af arbejdsskader på de enkelte virksomheder

de mennesker som beskæftiger de lønmodtagere vi har i det danske samfund siger at det vil have

konsekvens er at der ikke vil være nogen reel forebyggende effekt

at sørge for at vi får et bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser

i fuld gang og lige præcis det her med arbejdsskadeafgiften er det også vigtigt som det også blev sagt i ordførertalen og fremgår af lovforslaget at der er et udvalg se på hvordan man kan øge det her incitament til at

forbedrer arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser så på den måde ser

derfor er det interessant at

på den ene side mener regeringen dermed så også socialdemokraterne

for det brancheorienterede det kan man jo så diskutere og jeg hører også herre thomas jensen som konstruktiv i sin søgen efter at finde den rigtige metode til at få forbedret arbejdsmiljøet

vi alle sammen er for men på den anden side erkender regeringen ikke det økonomiske incitament i

tager sig sammen på arbejdsmiljøområdet selv om kendsgerningen er

nok ikke men på den anden side erkender man ikke at det her vil betyde

vil det jo ikke komme til at betyde særlig meget og for andre er der selvfølgelig en lidt højere afgift og derfor vil det også komme til at virke efter hensigten nemlig at man tænker hov vi betaler den

er flere arbejdsskader dermed får den enkelte virksomhedsejer et indirekte incitament til at nedbringe

det er nemlig i et samfunds interesse og selvfølgelig

for at få en arbejdsskade eller en erhvervssygdom

samfundet som helhed vil om få år

være en masse arbejdsgivere der råber og skriger på at få arbejdskraft der synes jeg da vi skal være ude med rettidig omhu og sikre at

man kun giver en høringsfrist på syv dage til de parter

besyv med om hvordan man kunne indrette sådan en lov syv dage er altså meget for lidt når

også betyde at man mister en betroet medarbejder

jeg sige at jeg tror at virksomhederne har

herre eigil andersens spørgsmål tidligere at der er et potentiale på tre og tres

bedre uden at lavet en afgift på erstatningerne selve lovforslaget går ud på at man

en afgift på skadesforsikringer blandt andet gennem erhvervssygdomsforsikringer

arbejdsulykkeserstatninger som tilkendes via arbejdsskadestyrelsen målet er som sagt at få

til at passe bedre på deres medarbejdere ved at pålægge dem en afgift det skulle så skabe

virksomhed i forvejen har mange arbejdsulykker stiger forsikringspræmien jo

forsikringsbranchen hvis der er en tømrervirksomhed

ikke det helt store behov for den her afgift

den rammer ikke virksomhederne med den største risiko netop fordi

har nul arbejdsskader eller ti arbejdsskader

derfor er der ikke nogen sammenhæng

når man får den samme regning lige meget hvad

i mit spørgsmål til herre thomas jensen som var på

er jo skader der allerede er sket hvordan forebygger man skader der allerede er sket ved året efter

alt for lang tid efter min mening men det giver ikke nogen mening at lægge en afgift på fortidens synder og så

forebyggende jeg tror altså ikke der er nogen sammenhæng

borgerne direkte til gode

til erstatningerne erstatningsudbetalinger bliver selvfølgelig

til at komme videre i deres tilværelse så jeg synes det er et ret skidt forslag og derfor kan

og antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

det er i hvert fald ikke faldende tyder alt jo på at der ikke er tilstrækkelige økonomiske incitamenter og andre ting til at

arbejdsmiljø så må man jo lægge sin hjerne i

ting der gør at der bliver arbejdet mere for at forbedre arbejdsmiljøet

der er jo et skæbnefællesskab inden for brancherne og så må de her brancher

skal gå på sygedagpenge eller er væk for bestandig

man kunne sætte meget mere direkte ind

for stilladsbranchen hvis der er rigtig mange arbejdsulykker

er dårlig afskærmning ved maskinerne

at få tjek på

indirekte løsning som skulle virke forebyggende ved

mange år tilbage det tror jeg ikke på virker jeg er enig i budskabet om at vi skal gøre noget for at forbedre

forskellige eksempler fra stillads og byggeområdet og andre ting det skal man også gøre men der skal en bred vifte af initiativer til og det her er så et af dem

spørge om dansk folkeparti vil

der gør at konkrete virksomheder som får et godt arbejdsmiljø

der ligger i det udvalgsarbejde der skal foregå vil dansk folkeparti være med til at lave en sådan belønningsordning

at forebygge arbejdsskader det skal ikke være nogen hemmelighed at forud for dette lovforslag er der gået et langstrakt forløb med dialog med arbejdsmarkedets parter jeg er tilfreds med at arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring får en signifikant rolle ved opkrævning af arbejdsskadeafgiften

den rigtige model afgiften skal beregnes af henholdsvis de bidrag som betales til arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring og de arbejdsulykkeserstatninger

den model der foreligger nu mener jeg er den bedst opnåelige givet den bundne opgave som regeringen har stået over for

skulle gennemføre arbejdsskadeafgiften med hensyn til provenuet

er det i bemærkningerne til lovforslaget tilkendegivet at afgiftssatsen på sytten procent vil blive drøftet på ny hvis bidragene over tid bliver markant større disse bemærkninger er rimelig godt tilfreds med radikale venstre kan

hen på grund af arbejdsulykke eller erhvervssygdom mange er syge

på grund af det der er sket det er meget alvorligt for deres og deres familiers liv at de uden at de selv er skyld i det bliver skubbet ud af arbejdsmarkedet og ovenikøbet

at den private eller offentlige arbejdsgiver ikke har gjort tilstrækkeligt for at sikre mod farlige stoffer kemikalier ulykker mobning og chikane

der er årsagen men der er flere der taber på det dårlige arbejdsmiljø og her tænker jeg som tidligere nævnt på samfundet tabte arbejdsdage ved sygefravær udgifter til sygedagpenge til lægebehandling behandling på sygehuse udgifter til medicin udgifter til fleksjob og førtidspension hvis det bliver nødvendigt at man havner der på grund af en arbejdsskade det er virkelig noget der løber op

her er det lo har beregnet at vi årligt taber fire og tres milliard kroner på grund af arbejdsulykker og erhvervssygdomme

man for det beløb hvis man kunne spare det hele

kunne bygge fem metroer i københavn eller to femern bælt forbindelser uanset om de fire og tres milliard

er det under alle omstændigheder et kæmpe milliardbeløb vi taler om og som vi taber hvert eneste år oven i de menneskelige lidelser som er de værste

også penge at spare for samfundet og dermed er det godt for skatteborgerne og en god forretning for samfundet så også derfor er der brug for en øget indsats for et bedre arbejdsmiljø derfor er det godt at vi nu får en arbejdsskadeafgift fælles for den enkelte branche

en procentdel af hvad der udbetales i erstatninger det betyder at man i de enkelte brancher får endnu en grund til at lægge sig i selen for et bedre arbejdsmiljø

vil afgiften til den pågældende branche falde det er jo et økonomisk incitament som man fra borgerlig side ofte fremhæver som en meget positiv metode og derfor virker det besynderligt på mig at man fra borgerlig side ikke holder fast i princippet om at et økonomisk incitament en gulerod her for arbejdsgiverne er et godt princip for sf

til vores tanker som en af vejene til et bedre arbejdsmiljø nemlig at arbejdsmarkedets parter arbejdsgivere og fagforbund inden for de enkelte brancher indgår i et tæt samarbejde om at nedbringe antallet af arbejdsulykker og erhvervssygdomme det er jo arbejdsgiverne og fagforbundene der er de sande eksperter ude på arbejdspladserne og i sådanne sager er det for os i sf naturligt

i arbejdsskadeafgiften giver et incitament til at fremme

et sådant forpligtende samarbejde også for arbejdsgivernes vedkommende

i sf ser vi også gerne at der bliver lavet en ordning som giver den enkelte virksomhed eller offentlige institution en direkte gevinst i form af en belønningsordning for et godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads og derfor hilser vi med stor tilfredshed at der bliver nedsat et udvalg med arbejdsmarkedets parter der skal forsøge

alt i alt vil vi i sf med stor glæde stemme for det her lovforslag om en arbejdsskadeafgift

og arbejdstilsynet inden for bygge og anlægsområdet

at nedbringe antallet af arbejdsulykker så der er bestemt eksempler på at

et overblik over hvor mange af de arbejdsskader der skyldes at arbejdsgiveren

og hvor stor en andel af de arbejdsskader der skyldes at medarbejderne selv

som vi har i danmark jeg sagde ikke at der

enogtredivetusind arbejdsskader i danmark om året jeg sagde at der er over enogtredivetusind arbejdsulykker

der bliver anmeldt over toogtyvetusind erhvervssygdomme årligt det giver et samlet arbejdsskadetal

hvordan det er fordelt i forholdet mellem arbejdsgivere og ansatte men jeg ved at langt hovedparten skyldes arbejdsgivere som ikke har

sikkerhedsudstyr til rådighed

at det ikke kan lade sig gøre at overholde de regler som

ud over den umiddelbare følge af skaderne af ulykken kan risikere at

deres arbejde der skal vi lige gøre hinanden opmærksom på at vi stadig væk har et uløst problem her i folketinget selv om regeringen har sagt at den vil løse det

den ene eller den anden grund har været syg i en længere periode mister man sine dagpenge og dermed står man helt uden forsørgelse

rigtig grim sag sag hvor folk altså

ramt af en arbejdsulykke og så lidt over

forsørgelse så det er på mange forskellige niveauer en ganske alvorlig

noget ved derfor støtter vi selvfølgelig det her lovforslag det er ikke den store løsning på problemet

at gøre noget mere for arbejdsmiljøet men det er ikke der hvor vi

derfor har vi aftalt for længst med regeringen at der skal nedsættes et

med arbejdsmiljøet og belønne dem som gør noget godt for arbejdsmiljøet

der er vi lidt liberalt indstillede i vores økonomiske tankegang vi tror sådan set på at hvis arbejdsgivere der sviner med arbejdsmiljøet

økonomisk straf tager de sig sammen og får de modsat en belønning for at have et godt arbejdsmiljø er

i meget højere grad indstillet på at

form for indretning af det her vil vi meget gerne støtte

håber at der meget hurtigt findes en løsning med inddragelse af arbejdsmarkedets parter

på en halv milliard kroner vi har en helt anden analyse af hvad der skal til i danmark nemlig at man skal lette byrderne

det er en forudsætning for at vi får genskabt økonomisk vækst og

og så videre

gør det modsatte gang på gang finder regeringen nye måder at hive penge op af virksomhedernes

på den måde gør den danmark til et mindre attraktivt land at investere i produktion i

at den pålægges brancher og ikke enkelte virksomheder det vil sige at hvis den enkelte virksomhed kun udgør en meget lille del af en branche gør det for den enkelte virksomhed ingen forskel for betalingen af arbejdsskadeafgift om der gøres en indsats for at mindske arbejdsskaderne det er selvfølgelig et problem og det er et problem som mange har påpeget men alligevel fortsætter regeringen og det skyldes jo nok at det for regeringen er mere væsentligt at der kommer en halv milliard kroner i statskassen end at det her

faktisk virker hvis det skulle virke ville det give mere mening også at inddrage lønmodtagerne vi ved at ved mange arbejdsskader spiller lønmodtagerne også en rolle for at arbejdsskaden er sket der er lønmodtagere der

overhører instrukser fra deres arbejdsgivere om hvordan de skal udføre arbejdet der er lønmodtagere som ikke ifører sig det sikkerhedsudstyr som står til rådighed for dem der er lønmodtagere som tager en chance når de gør noget farligt og løber en risiko som de ikke burde løbe og som også er ulovlig

adfærd der er til skade for deres

derfor hvis dette forslag skulle have nogen logik i sig skulle det være en arbejdsskadeafgift der var delt mellem de ansatte og arbejdsgiverne så der på arbejdspladserne var et fælles ansvar for at få gjort noget ved arbejdsmiljøet

at det alene er deres arbejdsgivers opgave at sørge for at de ikke arbejder farligt virkeligheden ude på arbejdspladserne er at det nok så meget også er lønmodtagernes opgave at sørge for at de ikke arbejder farligt men det negligerer det her lovforslag det fortsætter

populistiske venstreorienterede tilgang til tingene hvor man hævder at alting er

selv om man udmærket ved at også lønmodtagerne har et ansvar for at sørge for at arbejde efter reglerne vi er

sikkerhedsregler ved at også lønmodtagerne har et ansvar for at overholde reglerne

fuldkommen vi påpeger at der er et sådant fælles ansvar for arbejdsmiljøet

sikre at både lønmodtagere og arbejdsgivere ved hvad det betyder at godt arbejdsmiljø

ansvar at herre ole birk olesen

da en højst besynderlig ting at det ligesom skal gøres til den store årsag til arbejdsulykker jeg vil gerne gøre ordføreren opmærksom på at efter den eksisterende arbejdsmiljølov

er det sådan at den lønmodtager som modsætter sig og ikke retter sig efter arbejdsgiverens instruktioner på sikkerhedsområdet

arbejdsgiverne herre eigil andersen er jo klar over at lønmodtagerne også bærer et ansvar for nogle af de arbejdsskader der sker så når herre eigil andersen nu lader som om det er et meget mystisk synspunkt at påpege at lønmodtagerne også en gang imellem forårsager deres egne arbejdsskader til trods for at de er blevet instrueret af arbejdsgiverne om at de skal agere på en bestemt måde så er det jo

den måde som herre ole birk olesen lancerer sit arbejdsmiljøprogram må jeg forstå at det alene består i

liberal alliance er imod fagforeningerne

også imod lønmodtagerne nu skal opføre sig bedre det er det

samfund og hovedaftalen retten til at

er det sådan at herre ole birk olesen nu

mener at arbejdsgiverne ikke længere har retten til at lede og fordele arbejdet for med den ret følger der også et ansvar

lejligheder også med sfs

i de forhandlinger der var om arbejdsmiljøet

halvfemserne under en socialdemokratisk arbejdsminister var

man tænkte på konkurrenceevnen man tænkte på arbejdspladserne

halvfemserne

som kommer til at koste arbejdsgiverne de private arbejdsgivere tre hundrede million kroner alle er enige om at vi skal have et bedre arbejdsmiljø at vi skal gøre hvad vi kan for at forhindre nedslidning sygdom i værste fald dødsfald som følge af mangelfuld sikkerhed og mangelfuld forebyggelse af ulykker og nedslidning ude på arbejdspladserne

men forslaget som vi behandler i dag

ikke nogen relation til den enkelte virksomhed der er intet incitament for den enkelte virksomhed til at gøre noget ved arbejdsmiljøet jo der er regler der er et lovgrundlag der skal følges

arbejdstilsyn der kommer ud og så videre

til at forbedre arbejdsmiljøet den anden del af det er at alle og det gør regeringen jo heldigvis også erkender at vi er en vanskelig økonomisk

situation i danmark på grund af den internationale krise der startede i efteråret to tusind og otte

topprioriteter og en af det

folkepartis topprioriteter og der er vi

er at sikre flere arbejdspladser i danmark flere arbejdspladser i danmark sikres ved at

får en bedre konkurrenceevne ved at

man får en dårligere konkurrenceevne at man mister arbejdspladser i danmark det er for øvrigt også dokumenteret sort på hvidt når man læser effekterne i regeringens egne lovforslag kan

på arbejdsudbuddet så man kommer til at miste arbejdspladser med forslaget her man kommer til at miste

gavn af det er at statskassen får nogle flere penge

man bliver varm et kort stykke tid og så bliver det altså rigtig koldt for når man øger de offentlige udgifter

mister de private virksomheder jo mulighed for at beskæftige nogle mennesker der kan

til at putte nogle penge i kassen når de betaler skat til at finansiere den

så alt andet lige vil forslaget her også medføre på sigt at man får en ringere offentlig service og en mindre offentlig sektor

ikke finansieres hvis man bliver ved med at udhule indtjeningerne for de private

så det her forslag

meget ærgerligt i den nuværende økonomiske situation det hjælper ikke arbejdsmiljøet og det koster arbejdspladser og konkurrenceevne så tommelfingeren nedad

vedkommende vi stemmer nej

uden undtagelse sjældent har jeg set så massiv en strøm af beklagelser fra

organisationerne der er ikke en organisation på arbejdsgiverside som ikke siger at det her kommer til at koste arbejdspladser det kommer til at koste arbejdspladser og konkurrenceevne og det er bundlinjen

jensen er en kløgtig mand men

på hvor man skal ansætte folk henne og udvide produktionen så kigger man på bundlinjen hvad koster det at beskæftige mennesker i

jeg er dansker med stort d og jeg elsker danmark og bliver boende i danmark men virksomhedsejerne tænker selvfølgelig på

jeg for at mine ejere får det størst mulige udbytte der lever vi altså i en global verden så uanset om man er ked af ordet udbytte og af at ejere tjener noget så flytter de bare

indviklet at få det konstrueret på en tilfredsstillende måde men det mener vi at vi har fået gjort nu

det er vigtigt som det også er blevet anført blandt andet her til sidst af herre thomas jensen i en kort bemærkning at det her jo skal ses i sammenhæng med den samlede finanslov fra sidste år

den kickstart som regeringen

hvor der er er penge til aktivitetsudvidelser i samfundet

jo nødt til at finde pengene et sted

sagde jamen det ville måske være rimeligt både at få et provenu ind

få et bedre arbejdsmiljø og den tænkning

synes jeg meget meget frugtbar og fuldstændig rigtig fordi man ligesom slår to fluer med et smæk så kommer debatten om hvorvidt man her når målet om at skabe et bedre arbejdsmiljø

så må sige er den ultimative løsning på det problem

og så skal man have forskellige knapper at dreje på forskellige instrumenter som man satser på

totalt ligegyldigt det er sådan at der i de enkelte brancher

fælles tilskyndelse til at man

får et bedre overblik over hvor der er nogle meget store problemer med arbejdsmiljøet så jeg synes

og kritikken af at det bare

betyder at vi mister arbejdspladser skal jo ses i

af det så

et finansieringsforslag men også et forslag der tilskynder til at forbedre arbejdsmiljøet

en række ting der kan gøres for at få et bedre arbejdsmiljø

utrolig vigtigt element i lovgivningen

for at folk får en god høringsfrist jeg synes jo det er

at man på samtlige fem forslag er så sent ude at

der er kort tid fordi det sker

tale om meget indviklede forslag

herre

der er gældende eller om de satser der er i lovforslaget

jo bare interesseret i at vide hvad regeringen så har tænkt sig at gøre er det så

må bakke på eller vil man justere på satserne

danmark det er temmelig trist der er

mange forskellige elementer men ene og alene er formålet jo at tilvejebringe

det her lovforslag ikke er så slemt som det var tiltænkt eller

det kom som lidt af en overraskelse da lovforslaget blev fremsat at regeringen ville ændre på andelsbeskatningen det kom uvarslet lige pludselig mente regeringen at de vilkår der er gældende for andelsbevægelsen som jo historisk har været en drivkraft i dansk økonomi

været med til at udvikle det her samfund og skabe masser af arbejdspladser

muligt at fortsætte med de regler

man skulle gå over til samme regler som gælder for

der med god grund rejst en

og fjerne den del af det

jo altid rose når der bliver lyttet til

så ros for at lovforslaget ikke ser ud til at blive så slemt

som det var tiltænkt da det blev fremsat lovforslaget indeholder en række bestemmelser og man kan jo sige at i forhold til regeringens normale omtale af grønne investeringer

er det da interessant at afskrivningssatsen for investeringer i vindmøller

for at tilvejebringe et merprovenu

lønsumsafgiften forhøjes også

nogle voldsomme ord med på vejen også særligt når vi ser

det her vil ramme aviserne

der i øvrigt foregår på området hvor der bestemt ikke er udsigt til mere gunstige vilkår for

medierne været fritaget for forhøjelser

lønsumsafgiften det er så ikke længere tilfældet det må man jo gøre sig klart

er at nu skal personer

må man sige at kreativiteten

der er altså ikke mulighed for uanset om man er

at stramme skatteskruen

der rejses jo også tvivl om hvorvidt

oplysninger der foreligger

anvender de maritime radiobaserede nød og sikkerhedstjenester i danmark

der er påtænkt at skulle betale den stigning i afgiften som regeringen lægger op til

penge som de ikke kan bruge til andet forbrug penge de ikke kan bruge til at investere i vækst og beskæftigelse

rustet rustet til at begå sig i den internationale konkurrence og bedre rustet til at hive ordrer hjem til landet det

at virksomhederne får bedre rammebetingelser det her forslag gør det modsatte

aldrig er uproblematisk at justere på skatteskruerne

jo så også bare høre fuldstændig klart vil herre thomas jensen og

tale om fortiden eller vil man tale om nutiden for det der står tilbage med det forslag vi behandler nu

thomas jensen og regeringen mener

seks hundrede og fem og tyve million kroner ind i statskassen

det bliver nok mahogni med tiden det går nok det

det der skal til for at skabe vækst og beskæftigelse man er altså nødt til

skattesystem og så laver man ændringer til det

ændringer man laver gode eller dårlige for vækst og beskæftigelse

hvor vi jo under overskriften færre afgifter flere arbejdspladser går ind

beskatningen for erhvervslivet med tre en halv milliard kroner og vores ambitioner er da større vi mener da at der er brug for at vi sørger for at virksomhederne

kan konkurrere og der har vi her i folketinget skatte og afgiftsskruen som et meget meget direkte

der mener vi at der er brug for at vi fremmer danske arbejdspladser fremmer danske

konkurrenceevne sikrer at danskerne også har et job at stå op til i morgen og det gør vi altså ved at gøre det mere attraktivt at drive virksomhed ved at lempe skatter og afgifter modsat regeringen

i andre dele af skattelovgivningen

lønsumsafgiften i dag er det sådan at en lang række virksomheder har aktiviteter som er fritaget

sundhedssektoren og en lang række andre områder for eksempel

udgivere og importører af aviser og afgiftsniveauet

er ikke ensartet i de enkelte brancher i stedet for at betale moms

noget af den fordel som virksomhederne har ved at være fritaget for moms

procent af virksomhedens lønsum og for aviser er den kun på to

procentpoint for alle lønsumsafgiftspligtige erhverv med undtagelse af den finansielle sektor som jo i forbindelse

konservative i øvrigt bidrog til forhøjelsen af lønsumsafgiften reducerer de berørte virksomheders skattebegunstigelse lidt hvilket bidrager til at sikre mere ensartede rammevilkår på tværs af erhverv

i forhold til de store vindmøller

mener jeg at afskrivningsreglerne principielt bør indrettes sådan at afskrivningsperioden svarer til aktiviteternes faktiske

er således tale om erhvervsstøtte forslaget betyder at udgifter til investering i store vindmøller fra og med

en afskrivningssats på fem procent vil en vindmølle være afskrevet efter atten år i stedet for efter ti år

de gældende regler herved vil de skattemæssige afskrivninger svare til reglerne for andre aktiver med en lang levetid

ikke har konsekvenser for igangværende afskrivningsprofiler da det alene

første januar to tusind og tretten

i god overensstemmelse med skattereformens investeringsvindue sikrer forslaget at investeringer i nye vindmøller er anskaffet i perioden fra den tredivete maj to tusind og tolv

tusind og tretten og som udelukkende anvendes erhvervsmæssigt fortsat kan

aktiverne er placeret tilsvarende regler findes i en række andre lande beskatningsformen kaldes cfc beskatning og det betyder

beskatning af kontrollerede udenlandske selskaber almindelige værdipapirer indgår som grundlag for beregningen af hvor der skal ske en cfc beskatning

en stor del af redningsoperationerne i de danske farvande vedrører lystfartøjer for at finansiere udgifterne til driften af de radiobaserede maritime nød og sikkerhedstjenester i danmark indføres der en mindre afgiftsforhøjelse så det er brugerne af nødtjenesterne der i størst muligt omfang er med til at finansiere

til driften af tjenesterne konkret foreslås det at afgiftssatsen forhøjes fra

af forsikringssummen for et lystfartøj

vil udgiften således stige fra tre tusind kroner til cirka fire tusind kroner årligt svarende til cirka

et delforslag om ophævelse af andelsbeskatningen den del af forslaget vil blive taget ud af forslaget

et ændringsforslag ved andenbehandlingen af l en og firs årsagen er at andelsselskaberne har brug for ro om deres beskatnings og erhvervsforhold og finansieringen af denne ændring sker fra puljen til finansiering af uforudsete udgifter afsluttende vil jeg sige at regeringen med forslaget

gennemfører flere af de gode tiltag der er i regeringsgrundlaget et danmark der står sammen med saneringen af erhvervsstøtten frigøres der midler der kan anvendes til at skabe arbejdspladser og sikre mere og bedre uddannelse

tres procent af redningsaktionerne

dansk sejlunion oplyser at de anslår det sådan at

af redningsaktionerne

handler om fartøjer

tre og firs til syv og firs procent af redningsaktionerne går ud til andre småbåde joller surfere erhvervsfartøjer udenlandske sejlere osv som ikke bidrager via den her afgift

tilfældet at tres procent

folk der betaler lystbådeafgift i danmark der betales jo

af et surfbræt der betales heller ikke heller ikke lystbådeafgift af en jolle så kan socialdemokraternes ordfører måske anspores til at tænke lidt selv i stedet for bare at

der kommer fra skatteministeriet som måske ikke altid har lige godt styr

så kan man jo se at vi kan se frem til større brugerbetaling

politik at man skal have større

udgifter når man eksempelvis vælger at gå til fysioterapeut ergoterapeut

tandlæge eller speciallæge og så videre mange af de steder

se at lønsumsafgiften kommer til at stige

det er et tiltag der også stemmer godt overens med det vi gjorde med skattereformen hvor vi også var inde at hæve lønsumsafgiften for de finansielle virksomheder i danmark et tiltag som vi i øvrigt tog sammen med

at sætte de her udgifter op

hvor vælger den enkelte praktiserende læge eller

udgift man vælger selvfølgelig at

det her lovforslag besluttet at det er regeringens politik

afgifter på folk der betjener sig

lars løkke rasmussen og der har man i hvert fald gjort det meget meget sværere for folk med almindelige indkomster

få pengene til at række til dagen og vejen i særdeleshed med den seneste forårspakke

bidraget til at folk med lave indkomster lo familierne kom til at holde for og være med til at finansiere skattelettelser til de allerallerrigeste danskere så i forhold til at kere sig om de almindelige danskere

at man skal betale over tusind kroner om måneden i sejlersæsonen for at

sin båd hvert eneste år ikke bare en gang men hvert eneste år

at kalde det for småpenge

værdien af den enkelte lystbåd vil falde når man laver sådan en

forsikrer sig i udlandet og forventer man at der er flere der

helt vil droppe kaskoforsikringen

om måneden

det vil afgøre om man har en båd eller ej jeg tror heller ikke

er med til at afgøre hvilken prisfastsættelse der sker af båden

fremførte der var blandt andet det der med om om man ville søge til udlandet

at forsikre sin sin båd men hvis man gør det skal man jo også oplyse det

agter at svare på de øvrige spørgsmål kunne ordføreren finde rimelighed i at man måske undersøgte

mener belaster lyngby radio en ekstra gang er det virkelig dem som man nu lægger en ekstra afgift på

interessant at finde ud af om det virkelig er dem

en eller to procent af sin båd til en tysker og

alle mulige andre steder så finder danskerne over grænsen

også bare konstatere at den her ændring medfører at

vil det føre til en stigning i afgiften på cirka fem og firs kroner om måneden det er ikke en stigning på de der fire tusind

fremfører så vi skal lige sørge at

se ville få nogle lidt omfattende konsekvenser for nogle af de her virksomheder og derfor så vi på provenuet på fyrre million

ved andenbehandlingen og stiller et ændringsforslag der sikrer at den her del om

den pågældende fredag hvor det her forslag om at ændre på

var på bordet i ni timer hvor meget skal der støjes er det kun er de store virksomheder der støjer at regeringen så lytter men det er ikke er de små bådejere eller andre der støjer hvor høj skal støjen være

jeg bed præcis som fru gitte lillelund bech mærke i at herre thomas jensen sagde at andelsselskaberne havde brug for ro om deres skatteforhold

så tænker jeg

er andre der har det på samme måde jeg tror der er rigtig mange virksomheder her i danmark der mener

vi kan jo bare tage dagbladene dagbladene som skriver i deres høringssvar der skal ikke herske tvivl om at branchen under ét har meget svære tider og en ny påført skat kan kun finansieres på en måde nemlig med øgede besparelser hvad skal der til for at socialdemokratiet også mener at der er brug for ro når det gælder

skal løse alle problemer i det her samfund altså der foregår jo også nogle mediestøtteforhandlinger i ny og næ og der skal man jo ud fra nogle samlede betragtninger om om det danske mediemarked

at indrette mediestøtten sådan at vi også har et godt udbud af forskellige medievirksomheder så jeg er helt tryg ved at man også via mediestøtten

det er grundlæggende det der er problemet jeg forstår godt at herre thomas jensen siger at det

med sin skattepolitik så får lønsummen lige

en lillebitte smule

en lillebitte smule på bundskatten

thomas jensen ikke se at alle de her små enkeltelementer som han står og taler om skaber utryghed

hvis man kerer sig så meget om udviklingen i afgifterne i danmark i dag når vi går ind og regulerer på nogle marginalt rundtomkring

skulle gribe lidt i egen barm og stå på mål for de ændringer man selv

nogle læserbreve om at venstre er stolte over at man har pålagt dansk erhvervsliv fyrre milliard kroner ekstra

er ingenting det er fem og firs kroner måneden det

er seks hundrede kroner om året eller hvor meget det er

mennesker som bruger det som en del af deres kulturliv en del af deres fritidsfornøjelse

at de bliver pålagt en afgift på

der er en god balance mellem det man betaler og det man får hvis man skulle komme i den ulykkelige situation at man lider havsnød og har behov for at blive hjulpet

udenlandske operatører og det betyder også at vi har en detailhandel i danmark der er under kraftigt pres vi har også en masse andre små og mindre virksomheder i danmark som oplever

længere mellem de betalingsdygtige kunder hvad er medicinen så til det er det så at man går ud og siger hvad kan vi gøre for at

specielt i den private sektor tja med det her lovforslag kan vi se at medicinen er endnu flere udgifter endnu flere afgifter endnu flere skatter og det er noget som kommer til at koste på bundlinjen i de fleste

hvis man kigger på lønsumsafgiften eksempelvis

som jeg tidligere har været inde på i dag

mange forskellige danske virksomhedstyper

i dansk folkeparti at det er ganske foruroligende at et rødt flertal her i folketinget efter at de igennem flere år har ført valgkamp og sagt at der var en velfærdsmassakre i gang i danmark

nu for at finansiere andre vidtløftige løfter eksempelvis en forøget ulandsbistand på seks hundrede og ni million

det er fysioterapeuter det er tandlæger det er ergoterapeuter det er private behandlingssteder det er leverandører af sundhedsydelser

alment alment praktiserende læger og det er også de danske speciallæger alle sammen skal nu til at opkræve en større regning hos

fordi lønsumsafgiften stiger det er den medicin som vi kan se frem til i danmark vi har fået en regering som synes det er helt fair

øge udgifterne og afgifterne for de mennesker der har behov for lægelig hjælp og assistance i danmark

at der bliver en helt anden og dårligere konkurrencesituation og vi kan jo se at udviklingen gør at hvis ikke man kan finde pengene på bundlinjen

flere og flere af opgaverne og eksempelvis få produceret en større del af trykkeopgaverne i udenlandske virksomheder syd for den danske grænse eksempelvis

specialtilbud til folk der har tandproblemer og så videre

specielt udenlandske leverandører af de samme services

at drive den her type virksomhed i danmark det er ikke noget vi i dansk folkeparti er særlig stolte af

vælger at øge beskatningen af de

beskatningen med fire og tredive procent

lystbåde det er ikke rimeligt det er ganske enkelt urimeligt og det er ikke en måde

drive hæderlig regeringsførelse på

danske arbejdspladser og det hæmmer også borgernes incitament til at være hæderlige borgere

vi ved jo at nogle har mulighed for eksempelvis at flytte deres båd ud af danmark

et naboland hvor de så har mulighed for at gøre det på en anden måde som er lidt mere smart og så mister staten alligevel indtægter men samlet set med de lovforslag vi har

at det er over en milliard kroner

vi ved jo alle sammen godt hvad der sker når

de lægger selvfølgelig udgiften over på deres kunder og det er altså danmarks borgere og det betyder altså at man får større regninger når man går ind de forskellige steder hvor man kommer i kontakt med de her virksomheder

egne af det danske erhvervsliv

på nogen som helst måde og vi synes at regeringen burde trække

herre hans kristian skibby til at bekræfte at det man himler op om i dag gjorde man selv for et år siden det kan kun blive

har dansk folkeparti på noget tidspunkt

da man selv var en del af flertalskonstellationen i den tidligere regering det må der kunne svares klart

i danmark eller er det i det mindste at prøve på at

lydhør over for de mange folk

som kan fortælle hvilke konsekvenser

små og mindre virksomheder hvis de her lovforslag kommer igennem med de her øgede skatter byrder og afgifter

uhensigtsmæssige og som også har været problematiske og udfordrende og svære at forklare

bare sige jamen pyt med det pyt med det

vi skal have endnu flere afgifter og det er altså den forkerte

gør det en smule her nogle andre sektorer

på nogle ting der styrker vores velfærd og som giver os en forhøjet produktivitet

et forsøg på at sige at man ser fremad og dermed fralægge sig ansvaret for hvad man har gjort tidligere jeg er ked af

skibby svarede ikke på mit andet spørgsmål jeg lige nå at gentage det har dansk folkeparti på noget tidspunkt under den tidligere regering

hvis svaret er nej

med herre jesper petersens eget parti i førertrøjen med en ministerpost på området

med besøg hos private behandlingssteder og leverandører

fysioterapeuter ergoterapeuter praktiserende læger og speciallæger det nytter ikke at ryste på hovedet det er en kendsgerning

erhvervsstøtten skal være så moderat som muligt dog kan der være enkelte områder hvor det er nødvendigt med subsidier for at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet jeg har som radikal primært en pragmatisk tilgang til erhvervsstøtte ikke en ideologisk for alle berørte virksomheder forhøjes satsen for

en procentpoint

estimerer skatteministeriet et nettoprovenu på tre hundrede million kroner den finansielle sektor har tidligere fået forhøjet deres lønsumsafgift i forbindelse med skattereformen hvorfor denne sektor nu er undtaget fra denne stigning

det er vigtigt at påpege at det kun

betale moms som betaler lønsumsafgiften øvelsen handler

om at foretage en sanering af erhvervsstøtten så regeringen kan foretage en prioritering af pengene til andre formål det er helt i overensstemmelse med regeringsgrundlaget

det er faktisk det vi effektuerer nu

man præcis cigarkasseargumentet

der må jeg da nok sige at jeg synes at den radikale ordfører gav et befriende svar at det var noget man havde valgt at gøre men man har så kun valgt det hvad stigningen

har man så bare ladet gå ind i den store kasse men jeg synes bare det er kendetegnende for den her regering at hver gang der er den mindste mulighed for

efter lommerne hos skatteborgerne

jeg ellers troede var radikal politik at prøve at effektivisere den offentlige sektor eller lave reformer men her vælger man altså bare

laver nogle ting hvor man kæder nogle finansieringselementer sammen med nogle andre

skal brugerne nu også til at betale altså

vide nu har regeringen så kastet sig over

er dem der bruger det altså man kan jo

hvorfor skal fodboldklubberne så ikke også betale

hvorfor skal folk der spiller håndbold så ikke betale den fulde omkostning

jeg troede egentlig at det var radikal politik at man ikke ville øge skatter og afgifter for at finansiere offentligt forbrug det gør man så her så det kniber lidt med principperne

det er noget man har valgt at det så ikke hænger sammen

at det er rimeligt at en ekstraudgift skal modsvares af en afgiftsstigning som er større end den afgift man i forvejen får ind i forhold til den udgift

ligesom statsministeren at vi generelt ikke skal sætte skatter og afgifter op

prioriteringer som vi vil lave løbende venstres skatteordfører får det til at lyde som om

sanering af erhvervsstøtten det er jo noget som

væsentlige indsatser der sker omkring uddannelse

og de øvrige ting som vi prioriterer i forbindelse med finansloven først og fremmest forhøjes lønsumsafgiften med

formålet jo at mindske den fordel som virksomhederne ellers har ved ikke at skulle betale moms på den måde har vi jo indirekte en erhvervsstøtte til de erhverv som er fritaget for moms gennem skattesystemet de betaler så i stedet for en lønsumsafgift der vil stadig væk

en støtte og en begunstigelse men mere ensartede rammevilkår på tværs af hvad vil blive opnået med den ændring vi laver her

fornuftigt ved forslaget og det er det jo også i den forstand at afskrivningssatsen kommer til at svare til satsen for andre store energianlæg med en lang levetid

bliver det mere rimelige regler man undgår en skævvridning af investeringsstrukturen

så vidt jeg forstår også været et samspil med nogle regler i andre lande hvor man har kunnet beslutte sig for

nogle endog meget gunstige vilkår for de investeringer ud over saneringen

diskussionen sig omkring finansieringen af den maritime radiobaserede nød og sikkerhedstjeneste som også er en del af lovforslaget her og det er jo primært lystsejlere i bred forstand der anvender den nød og sikkerhedstjeneste

og vi finder altså at det er rimeligt at at brugerne er med til

afgiften på lystfartøjernes kaskoforsikring med nul

det har været den samme sats siden

ikke at de partier der er meget kritiske over for

at sænke den afgift eller har fundet at det var urimeligt at opkræve

et rimeligt formål

eksempel fremme med en båd til trehundredetusind

fem og firs kroner mere om måneden er mange penge eller ej det

nødradio opretholdes og fungerer så med alle de her mange elementer der er samlet i lovforslaget er vi meget tilfredse med

regne med det men vi synes faktisk det er rimelige ændringer og set i sammenhæng med hvordan vi bruger de midler i finansloven til vigtige ting omkring uddannelse jobskabelse den sociale indsats alt sammen noget der har at gøre med kvaliteten af vores velfærdssamfund og produktivitet

brugerbetaling et eksempel på at vi går den modsatte vej

hvordan kontanthjælpsmodtagere og andre udsatte grupper vil få billigere tandbehandling med finansloven

eksempel kommer til paradentose og andre alvorlige tandsygdomme

en stor ulighed i sundhed altså når det kommer til tandsundhed der sætter vi ind her handler det om erhvervsstøtte

sundhedssektoren der mindsker vi den erhvervsstøtte der

lette lønsumsafgiften og der er stadig væk en erhvervsmæssig fordel ved at have den status som

øgede lønsumsafgifter

blandt andet hos ergoterapeuter fysioterapeuter

speciallæger og alle mulige andre tandlæger i øvrigt også for

virksomhed underskud eller skal de lade regningen gå videre

hvor vi foreslår mindre brugerbetaling inden for sundhedsvæsenet og det kommer til udsatte borgeres tandsundhed i det hele taget jo et område som vi har prioriteret

forretningsdrivende og her mindsker

ved at de jo betaler en mindre afgift end andre erhverv der er almindelig skattepligtige

lønsumsafgift i stedet for det giver dem en skattemæssig fordel den bliver lidt mindre men det er så et af de steder hvor vi finder midler til at kunne gennemføre for eksempel de gode ting der er i finansloven

inden for

og og det er et udmærket bud på hvad liberal alliance

skal sfs ordfører ikke bruge imod mig jeg vil gerne afskaffe den afgift jeg vil så gerne høre sfs ordfører hvad er årsagen til at de syv og tredive million kr som man skal bruge på lyngby radio ikke kan finansieres ved at man bruger af de en hundrede og femten million

i skatterne som som liberal alliance foreslår uden at det har nogen konsekvenser det tror de færreste på

liberal alliance vil slå hul i statskassen nemlig ved at fjerne nogle afgifter uden

vi foreslår i forbindelse med forslaget her en synes jeg lille stigning

svarende til de her fem og firs kroner om måneden hvis man er

sted hvor vi har en øget omkostning til nødradio

skulle konkurrere med sverige om at have verdens højeste skattetryk det er det der ligger i liberal alliances planer og det kan godt rumme plads til at vi også afskaffer den her afgift på sejlbåde som jo ikke indbringer milliarder

når nu

hundrede og femten million kroner i afgifter hvorfor kan man så ikke tage af de penge når man har brug for syv og tredive

kroner til lyngby radio

sejlere vil synes at det er godt at

betalt for det vi har fundet

liberal alliance har en tendens til

foreslår den afskaffet men jeg anerkender at vi jo ikke

program skulle blive blive gennemført

sig gøre og der findes andre samfund hvor man har så ringe indtægter

grundlæggende ideologisk uenige i og og det

foreslå nye skatter afskaffet som herre ole birk olesen gør nu

stigning på fire og tredive procent er det det man generelt kalder meget små

spørgsmål som jeg heller ikke kunne få svar på

forventer man at værdien

svar på forventer man at der er flere eller færre der vil tegne en kaskoforsikring

vi har en velfungerende maritim nødradio

nogle stigende omkostninger til vores forslag til

er dog nul procentpoint

nitten to og firs eksemplet fem og firs kroner

tror på kunne ordføreren have interesse i at

blev undersøgt ordentligt om det nu også er dem der betaler for en kaskoforsikring

lystbådssejlere der benytter sig af den maritime nødradio men her er der en mulighed for så nogenlunde inden for

merudgift på godt tredive million kroner om året til at drive nødradioen

inden for så at sige samme område

fire og tredive procent eller nul

procent af kaskoforsikringens

en smule mere belastet til gengæld for at man fortsat har den sikkerhed man har når man

får noget af den støtte

fået fordi man har sat skatten nederst skatten er sat ned men de

at landbruget får ekstremt meget støtte og det burde vi reducere

kunne give større støtte til velfærd

er en del af finanslovaftalen med enhedslisten vi vi støtter det fordi de penge der kommer ind på den

bliver brugt til fornuftige formål

bare nævne nogle af dem det helt aktuelle er de mange mennesker der står til at falde ud af dagpengesystemet fordi borgerligheden her i landet synes at dagpengeperioden skulle halveres

at genoptjene retten til dagpenge nogle af pengene bliver brugt

midlertidig løsning for nogle af de

første januar helt at miste deres forsørgelse fordi de ikke længere har ret til

et andet formål er den store indsats for unge og ældre arbejdsløse som har brug for uddannelse der bliver skabt beskæftigelse inden for det grønne område

med teknologisk udvikling men også igangsættelse af egentlige projekter inden for det grønne område herunder elektrificering af et stykke jernbane og sådan kunne jeg blive ved med at sige at

dem som i dag er så kritiske over for at man sparer på erhvervsstøtten

heller ikke ønsker at støtte de velfærdsformål som

bruges til for man skal jo huske at der er sammenhæng i tingene vil man forbedring

en ordning som de har i dag men da vi så fik set

var det et meget beskedent beløb der ville kom ind fra andelsselskaberne altså

som er langt de største nemlig det beskedne beløb på fyrre million kroner det

vi lidt overrasket over på den anden side fik vi at vide at nogle af de små andelsselskaber små andelsmejerier

berørt af den ændring der var forelagt og med de to ting stillet op

regeringen spurgte om vi ikke skulle udsætte det

vi ikke se er nogen ulykke

skulle de aflevere lidt af det guld de skovler hjem

med liberal alliance og om ikke de penge der i forvejen betales i afgift på det her område kunne finansiere lyngby radio

det her drejer sig også om at sørge for at man får nogle penge ind

en helt ubetydelig afgiftsstigning men skal jeg forstå ordførerens svar på den måde at uanset hvad der nu kunne komme frem

to forhold der gør at vi er imod det her for det første betragter vi ikke det

virksomheder ikke betaler så meget i skat som regeringen synes at de burde betale

hvis man beskærer erhvervsstøtteordninger hvilket er en god idé

provenu bruges ubeskåret til at lette generelle erhvervsskatter i det her tilfælde sparer regeringen cirka to milliard kroner de kunne have været brugt til at sænke selskabsskatten i danmark med cirka to procentpoint men det vælger regeringen ikke at gøre i stedet bruger regeringen pengene på at øge verdens højeste offentlige forbrug til et endnu højere niveau

fra den her talerstol i dag vi har hørt sniksnak om at lyngby radio som er

en nødradio der benyttes af sejlende har brug for syv og tredive milliard

som tdc nu skal have for at drive

det mener man at man roligt kan pålægge lystbådene fordi man hævder at de står for tres procent

redningsudrykningerne i danmark det er ikke tilfældet ifølge al den sagkundskab som vi har kunnet komme i nærheden af

at det er oplagt at det ikke er dem der

udgør så stor en del af de havulykker der er i danmark at de står for tres procent af redningsaktionerne tag blot grupper som folk der sejler i jolle folk der surfer tyskere der er på ferie ved vesterhavet og driver ud på en luftmadras fritidsfiskere erhvervsfiskere erhvervsfartøjer udenlandske lystsejlere alle sammen er det grupper som ikke betaler den her afgift og som naturligvis udgør meget mere

redningsoperationerne i danmark det siger sig selv

som det koster at videreføre lyngby radio ingen

hvorfor man ikke bare kan tage de syv og tredive million kroner fra de en hundrede og femten million

ingen har kunnet svare på hvad de en hundrede og femten million kroner bruges på andet end at de bare puttes i statskassen hvis det er sådan man skal retfærdiggøre opkrævningen af syv og tredive million

form for brugergebyr for redningsaktioner hvordan retfærdiggør man så de en hundrede

og femten million kr som opkræves allerede i dag

dem kan man jo ikke retfærdiggøre for de går bare lige i statskassen og derfor kunne man lige så godt have taget af dem til at finansiere lyngby radio fremover

kort

ansvarsforsikring der gjorde at de kunne betale når de var i havsnød og skulle trække

det er bare en skat der skal gå ned i statskassen man kunne godt have lavet det på en måde så det

for det

de tjenester hos andre til en væsentlig lavere pris i forvejen har vi et højt skattetryk

et højt afgiftstryk i danmark

betaler lønsumsafgift incitamentet for at søge et andet sted hen vil

være større

være dyrere at udgive aviser

erhvervsdrivende i danmark

flugter regeringens intentioner om at skabe arbejdspladser i danmark og fokusere på det slet ikke den virkelige

alle som et uden undtagelse som konsekvens at vi mister danske arbejdspladser at vi mister konkurrenceevne i danmark

vil også koste arbejdspladser og konkurrenceevne

sejlere i danmark

i forvejen betaler ejere af lystfartøjer rigtig mange penge

hensyn til lystfartøjer på trods af at vi jo er en nation af sejlere generation efter generation har familier

oplevet at man har sejlet og skabt store fornøjelser vi er en handelsnation som har skabt vores handel ude på vandet vi er en nation omgivet af vand vores historie og vores kultur er bygget op omkring

det kommer til at koste om ugen og lidt flere om måneden

det dyrere at være dansker

for ejere af sejlbåde af lystfartøjer

en straf mod børn og unge som er indmeldt i sejlsportsklubber og får en god introduktion til den verden som er så vigtig jeg har ikke selv nogen sejlbåd men jeg kan se den glæde det giver for de mennesker som har en sejlbåd at være ude med familien i løbet af weekenden den introduktion som

den verden giver til børn og unge med hensyn til disciplin til selv at lave nogle ting og lave noget med nogle andre er ekstremt vigtig

men også fra forsikringsbranchen som skal stå for det her

det må vi så få afgjort under lovbehandlingen af selve forslaget i den udvalgsbehandling der kommer nu her men vi kan i hvert fald konstatere at man bare med et fingerknips kunne fjerne den her afgift

steder i samfundet hvor man siger til

skal vi altså lige sørge for

og tager imod opkaldet og sender nogle ambulancer eller nogle politifolk ud det er samfundet som står for det

siger man så at det skal være nogle der ejer nogle både

med næb og kløer kæmpe for at få det ændret både med hensyn til

jo tale om en meget begrænset

hvor man ligesom siger at der er en række virksomheder og en

de katastrofale konsekvenser der er af det

herre torsten schack pedersen nævnte dagbladenes

medieordfører og sad og forhandlede dagbladenes forhold og

helt helt klar over at den her afgift ville komme

en præmis for de forhandlinger som i øjeblikket foregår hos kulturministeren at der sker en forhøjelse af dagbladenes lønsumsafgift så så det er

det kommer bag på mange af de andre som

det der

en stigning på fire og tredive procent og der er tal og tal og procenter procenter rigtig taknemmelige

procentpoint det er noget andet

har været noget overdrevet jeg skal sige

tres procent

der har været en misforståelse det der er tilfældet

at vi laver den her forhøjelse af kaskoforsikringen

nogen brugerbetaling og derfor

i det og når man hører herre ole birk olesen sige at alternativet kan være en lovpligtig ansvarsforsikring

forsikring i stedet for selv om det formentlig blive dyrere vil

lidt ned på jorden altså faldt nu lidt ned på jorden

tegne en forsikring i udlandet i stedet for

der kan forsikre forskellige ting

den ene procent så det er altså en begrænset

jo altid når man skal finansiere den her slags ting vi skal finansiere den her maritime nødradio

vi kan fastholde den maritime nødradio det er ikke så specielt som nogle gør det til

på den her måde og så store negative konsekvenser får det altså heller ikke så igen kom nu ned på jorden og lad os få en ordentlig diskussion af det her vi skal have finansieret nogle ting ja det indrømmer vi

nogle erhvervsstøtteordninger ja det gør vi og så

vi skulle tage den derfra i stedet for at man himler op som tilfældet er her som om det her

poetisk beskrivelse af danskernes

hang til søen og af søens folk og så videre

med det at gøre det er en lille begrænset afgiftsstigning

lystfartøjer for at finansiere en fornuftig foranstaltning nemlig den maritime nødradio at det skulle være så frygteligt har

vil afmelde deres forsikringer fordi det her er grænsen det er også det man hører og det er det man oplever man ser

allerede i dag afmelder deres forsikringer jeg tror også at der er

og det så betyder at der egentlig ikke kommer et større provenu ud af det her kunne ministeren så forestille sig at

så ikke nu erkender ministeren at de der betaler regningen udgør en meget mindre del

peger på det vil sige at

der benytter redningsaktioner skal betale hele lyngby radio hvad er rimeligheden

af det er folk som slet ikke

det

så titusind kroner om

stigning hvis vedkommende har været så fræk at investere i en ny båd ministeren må også erkende at dem der investerer i nye

andre har haft vældig travlt med

at de folk som godt vil have en båd og har råd til at investere

det betyder ikke ret meget nettobilledet bare af det her lovforslag er seks hundrede og fem og tyve million kroner mener skatteministeren ikke at det alligevel sådan sidst på måneden er en sjat penge

det er noget der har betydning ude i virksomhederne ude hos danskerne og at det her

fjerner penge fra virksomhederne til at investere til at konkurrere til at ansætte

bruge til at sætte gang i hjulene så er brugen af beskeden ikke temmelig misvisende når det beskedne løber op i seks

fordi vi har en meget stram økonomi i det her land

i næste års finanslov er så tæt på nulvækst

alligevel

miljø og sociale tiltag

vi faktisk været i stand til i den her regering

er ingenting der kommer af ingenting bortset fra lommeuld

finansiere de her ting lavet

vindmøllernes afskrivningsregler og vi har lavet nogle andre tiltag der giver provenu til

sikker på at når skatteministeren siger

taget det man mener der skal til

flere stigninger på lønsumsafgiften fordi

er sådan set meget væsentligt at vide om den stigning der kommer nu

så er tingene ligestillet så er der balance eller om regeringen mener at der i forhold til erhvervsstøtteargumentet stadig er plads til at øge lønsumsafgiften yderligere

som politiker er jo at forholde sig til virkeligheden at forholde sig til realiteterne og også indrømme når man tog fejl

og det har vi sagt åbent og ærligt i venstre om fedtafgiften det var ikke noget

stod på listen over succesfulde oplevelser under den tidligere regering og derfor spillede vi også ud

håndtere og virkeligheden har vist at hvad der måske teoretisk kunne

tanke jo bestemt ikke har vist sig at holde i virkeligheden og jeg tror faktisk også at

mindste detalje det er faktisk sådan i dag at det er billigere at leve sundt end det er at leve usundt

det gælder selvfølgelig også regeringens egen sukkerafgift en sukkerafgift som man aftalte sidste år med enhedslisten i

vist ikke nogen tvivl om at de diskussioner og

at effekten det påståede sundhedsargument kunne ligge på et ikkeeksisterende sted man ville

ende i en ekstra moms på fødevarer kunne

en økologisk frugtyoghurt ville få en højere afgift end sukkerholdige sodavand eksemplerne på afgiftens tilfældighed var mange

stoppede drøftelserne mellem regeringen og

til at finde en brugbar løsning fordi man var kommet til den erkendelse at det grundlæggende ikke virkede det ville højst sandsynligt blot øge væksten i omsætningen syd for grænsen på samme måde har regeringen også skiftet holdning

beskatning af udstationerede danskere det er også et forslag der har

været grundigt

igen må sige at virkeligheden

at en afskaffelse af ligningslovens § tre og tredive a bestemt ville have meget store negative konsekvenser for dansk erhvervsliv for en række af de erhverv som vi ellers bryster os af at være rigtig dygtige til men også når det gælder frivilligt arbejde

agerer hjælpsomt rundtomkring i verden

man fortryder udfordringen ligger selvfølgelig i finansieringen og der må vi jo sige at

her bryder man med en række helt grundlæggende præmisser i dansk skattepolitik

er det vel nærmest historisk at man direkte sætter det

der er også en lille stramning i den kombinationsordning der gælder for ægtefæller i forbindelse med forårspakke

man ikke oplever at lettelserne i indkomstskatten modsvarer den lavere værdi af rentefradraget ja der mener skatteministeren nu at

opgøres samlet og ikke enkeltvis det synes vi er en stramning som ikke er rimelig grundlæggende

er hele finansieringen altså et nybrud et nybrud i forhold til vel fem og tyve til tredive års fælles enighed om det gavnlige i at sænke skatten på arbejde sænke skatten på den sidst tjente krone for at gøre det mere attraktivt at være i beskæftigelse mere attraktivt at yde en ekstra indsats mere attraktivt at være på arbejdsmarkedet men med det her forslag øger regeringen skatten

fire millioner danskere

milliard kroner sættes indkomstskatten op med arbejdsudbuddet svækkes

hæve skatten på den sidst tjente krone ved at øge indkomstskatten og det synes vi er en rigtig rigtig dårlig idé fortrydelsespilledelen er ganske fornuftig men den må ses i sammenhæng med hvordan man vælger at finansiere det og der synes vi at regeringen og enhedslisten har valgt en uambitiøs og skadelig måde

nyere dansk politisk historie øge skatten på den sidst tjente krone vi har brug

fuldstændig ærlig om i sit indlæg venstre indførte

en til at fungere for så siden at synes det var en dårlig det

er jo fint nok at det også

er problemet her synes jeg er at man så godt vil være med til at afskaffe den igen men ikke fremlægger hvordan det skal finansieres venstre har også før

finansieres finanslovforslaget som venstre har lavet var hullet som en si de penge var der ikke som venstre

også at den del der handler om at finansiere det vil man ikke være med til det er jo bare en smule uansvarligt i en situation hvor riget fattes penge

nogle erhvervsstøtteordninger venstre vil beskære hvad er det for nogle velfærdsområder der skal holde for

det finanslovudspil som venstre lagde frem indeholdt finansieringen til en afskaffelse af fedtafgiften og jeg må sige at

gøre en af ankerne var at nogle af de reserver der stod på finansloven og som vi ville

kunne vi ikke bruge for dem havde regeringen valgt at bruge på noget andet

værste som venstre nogen sinde havde hørt om lød det nærmest som om da vi havde diskussionen lige for lidt siden

har ansvaret for hvordan tingene hænger sammen vi må også foreslå det og så stå på mål for det vi gør venstre tillader sig åbenbart at tage en position hvor man kommer med en eller anden luftig overskrift og

vil sanere erhvervsstøtten men når de der syv hundrede og halvtreds million kroner skal omsættes til virkelighed

har man forbløffende få svar faktisk ingen

bare komme det en smule nærmere hvordan venstre havde tænkt sig at finansiere i øvrigt populære budskab

ville fjerne den fedtafgift som venstre selv opfandt i sin tid jeg har det helt fint med bare for at

det var blot for at være enige om at det kan vi så åbenbart alle det plejer at lyde modsat fra venstres side man så har vi da i det mindste fejlbarligheden

der var noget der ikke burde have været lavet men så har man

gøre noget ved det

at forhandle med regeringen om finansloven altså problemet var jo at regeringen lavede en aftale med enhedslisten og den kunne vi så sige ja

komme ind i ordentlige reelle forhandlinger og jeg er

det var for at sikre regeringen ro på den parlamentariske

i ordentlige og ærlige forhandlinger

venstre

fedtafgift samtidig med at man også ville sørge for

at venstre netop kun vil afskaffe fedtafgiften men ikke vil finansiere

at høre helt konkret

ud på erhvervsstøtteordninger hvad er det for erhvervsstøtteordninger venstre gerne

sikre at vi kan afskaffe fedtafgiften

bedre rammevilkår vi må bare konstatere at vi har stået alene med ønsket om at hjælpe danske virksomheder

deres rammevilkår vi har stået alene med ønsket om

gøre op med de her små beskedne stramninger

de her ting som koster en halvtredser per medarbejder og fem og firs

af måder at tale det ned på man må bare gøre op om

skal belastes mindre i venstre er vi

kan man altså ikke bare blive ved med at skrue på skatter og afgifter

at sænke skatten på arbejde det gjorde vi fuldt finansieret jeg er glad for at der nu er forståelse for at det er

pengene til at sænke skatten på arbejde det der er problemet for regeringen er at man hele tiden finder

gør det dyrere at drive virksomhed

forbedre danske virksomheders rammevilkår vi har brug for at der er nogle der vil investere i danmark vi har brug for

skabe arbejdspladser og det gør man altså ikke når man altid skruer på skatter og afgifter som

burde bruge af det økonomiske råderum til at lette skatterne det ville

befordrende for troværdigheden af venstres udsagn hvis venstre sagde undskyld for den politik man førte frem til to tusind og elleve hvor man mistede regeringsmagten altså for mindre end et år siden det er jo rigtigt hvad herre thomas jensen siger at venstre øgede skatterne på erhvervslivet med fire og tyve milliard kroner

at man brugte nogle af de penge på at sænke indkomstskatterne

det var konsekvent en kamp for

holde en finanslov på en beskeden vækst jeg erindrer ikke at der var forslag fremme

nogen der mente at vi skulle bruge færre udgifter vi er i venstre optaget af virkeligheden når vi kigger ud på danske arbejdspladser nu

er for nogle vilkår der er og dem er vi altså bare nødt til

hvis ikke vi har vækst og beskæftigelse i det private erhvervsliv

fordele via en finanslov forudsætningen for at vi kan bruge penge på offentligt finansieret velfærd

der sad med et flertal sammen med konservative og dansk folkeparti

mere hvert eneste år i den offentlige sektor når man alternativt kunne have brugt af den velstand til at sænke skatten

og erhvervslivet i stedet for at hæve skatterne på erhvervslivet

alle de penge bruges i den offentlige sektor

den tidligere opposition var opposition var forfærdeligt men når

i dag er i en situation hvor en socialdemokratisk ledet regering og en socialdemokratisk finansminister kan sige at man med en

til nu at ligge på en tolvteplads ifølge world economic forum resultatet er desværre til at tage og føle på for mange danske lønmodtagere i den korte tid herre lars løkke rasmussen var statsminister

hver dag også om søndagen den vigtigste opgave for den nye regering har været at standse blødningen standse tabet af arbejdspladser for at sikre det

også rydde op efter den tidligere regering som påstod den havde skattestop samtidig med at den hævede skatter og afgifter for borgere og ikke mindst erhvervslivet

hundrede og tredive gange i den korte tid herre lars løkke rasmussen sad for bordenden i statsministeriet vk regeringen med venstre i spidsen indførte afgifter så det tilsammen koster erhvervslivet cirka fire og tyve milliard kroner om året det skete i skattereformen fra to tusind og ni og med genopretningspakken fra to tusind og ti vel at mærke politiske tiltag der

kan spørge sig selv om venstre havde styr på strategien for hvor danmark

ikke sådan ud for det venstre definerer som danmarks hovedproblem øgede skatter og afgifter

kan venstre selv tage en stor del af æren for for som sagt er det et faktum at venstre selv har påført erhvervslivet nye skatter og afgifter for fire og tyve milliard kroner hvert

har venstre lige haft ti år i regering hvor de jo havde kunnet undlade at pålægge erhvervslivet nye afgifter men det gjorde man som bekendt ikke men i dag kan vi så se at venstre har chancen for at råde bod på lidt af fortidens synder ved at stemme for en afskaffelse af venstres egen fedtafgift

og undlader også at indføre udvidelsen af den såkaldte sukkerafgift begge afgifter blev kritiseret for at forhøje forbrugerpriserne øge bureaukratiet i virksomhederne og dermed koste danske arbejdspladser den kritik vil regeringen

selvfølgelig ikke sidde overhørig og derfor rydder vi nu op efter venstre

er det værd at bemærke at afgifterne på fedt og sukker vejer relativt tungere i budgettet hos folk med lavere indkomster og derfor vil en afskaffelse af afgifterne styrke den sociale balance hen over sommeren og i efteråret har erhvervslivet ganske højlydt givet udtryk for at det bliver vanskeligt for danske virksomheder at få danske medarbejdere til at arbejde i udlandet hvis den vedtagne stramning af beskatning for fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst bliver gennemført vi har lyttet til kritikken og fører beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst tilbage til de hidtidige regler hermed sikrer vi at personer der er fuldt skattepligtige i danmark også i fremtiden vil få et nedslag i skatten på lønindkomst erhvervet under ophold i udlandet i mindst seks måneder det skulle meget gerne sikre arbejdspladser for danskere i udlandet

afgiften på elvarme er i dag væsentlig højere end afgifterne på for eksempel olie og naturgas og da der anvendes mere og mere vedvarende energi

til fremstilling af el vil et større forbrug af el til varme være til gavn for indpasningen af el fra vindmøller i energiforsyningen derfor lemper vi afgiften på elvarme så den svarer til de øvrige energiafgifter herved bliver elopvarmningen af helårsboliger og lokaler i momsregistrerede virksomheder væsentlig billigere end i dag

afgifts og konkurrencepakken

som vi behandler nu fjerner afgifter for i alt to

milliard kroner i varig virkning det tab af indtægter til samfundets fælles kasse skal selvfølgelig finansieres fuldt ud ellers ville vi mangle pengene til velfærd og finansieringen sikrer vi på to måder for det første ved at sænke personfradraget med ni hundrede kroner for folk over atten år og sænke det med syv hundrede kroner for børn og unge under atten år det svarer til cirka femten kroner ekstra i skat om måneden for hver

man får i løn om året ud over personfradraget på toogfyrretusinde

finansierer vi det ved at forhøje bundskatten med

og tilsvarende forhøje det skrå skatteloft for personlig indkomst fra en og halvtreds procent til en og halvtreds

betyder afgifts og konkurrencepakken så for fordelingen med afskaffelsen af fedt og sukkerafgifterne og den lavere afgift på elvarme sammenholdt med sænkningen af personfradraget og stigningen i bundskatten vurderer vi at indkomstforskellene målt ved ginikoefficienten vil blive reduceret med

at det var ret dårligt at afskaffe den her hvad er det der gør at

dengang det giver jo en voldsom usikkerhed ude i erhvervslivet når man afskaffer en ordning for at genindføre den få måneder efter hvorfor lyttede man

udlandet man udstationerer ikke længere danskere

at få nogle endog store negative konsekvenser for beskæftigelsen

synes jeg det er helt på sin plads at vi har lyttet til kritikken og været i dialog med de folk

derfor er det helt på sin plads at vi også går ind og aflyser afskaffelsen af

at det har nogle negative konsekvenser det sagde de nøjagtig samme

der var kritiske høringssvar fire og tyve af de største erhvervsledere sendte et brev hvor de fortalte

det skrå skatteloft til at finansiere det men regeringen kunne også alternativt

have nøjedes med ikke at øge det offentlige forbrug med

procent om året men med nul procent om året hvorfor er det regeringen så magtpåliggende at alle mennesker i danmark herunder dem der tjener mindst skal betale mere i bundskat frem for

bidrage til den her afskaffelse af

hvilke konsekvenser det så har der kan vi jo se på de beregninger

rimelig god social balance i det de folk der har mindst i disponibel indkomst vil faktisk også få et rigtig godt

den måde at de får en lidt mere positiv effekt ud af det end folk der tjener rigtig rigtig mange penge så jeg synes det er rigtig glædeligt med afskaffelsen af fedtafgiften

på kun nul procent hvert år når regeringen ved at det vil betyde at man skal hæve skatten for folk med de laveste indkomster ville det ikke være bedre blot at have en vækst i

så man slap for at hæve skatten på de laveste

det er såmænd det som mit eget parti socialdemokraterne har kæmpet for hele vejen op igennem det tyvende århundrede vi har sagt

penge på velfærd så og så mange kroner

også gerne kræve så og så mange skattekroner ind for

de danske vælgere ved folketingsvalg efter folketingsvalg

også betales for det over skatter og afgifter

glædelig samfundskontrakt vi har i danmark mellem

vil stå på mål for også at afskaffe den afgift eller om man ligesom venstre vil stikke halen mellem benene

med til at finansiere det jeg glæder mig til at høre herre brian mikkelsen heroppe fra

har en alternativ finansiering til afskaffelsen

sted fra og vi vil ikke

samlet set kan vi se at det i den sociale balance falder rigtig godt ud i forhold til de indkomstgrupper som ikke har så mange penge så jeg synes det er en rigtig rigtig god løsning vi har fundet her i

skatten på den sidst tjente krone det gør man op med nu jeg skal bare vide om

næste gang man har et eller

skrue lidt mere på bundskatten

forholde os til eller er det

vil gennemføre vi sørger for at når vi laver skattelettelser som vi gjorde med skattereformen her i sommer skal det komme almindelige lønmodtagere til gode

derfor har vi sørget for at de har fået en rigtig rigtig god skattelettelse så de får mere ud af at gå på arbejde hver dag sammenholdt med det vi gør i det her lovforslag

om hvis det var så grotesk ødelæggende forstyrrende og smadrende for dansk økonomi og

om

fordi det var med til at gøre skattesystemet bedre det var med til at sænke skatten på arbejde

og ned for personfradraget

var at hvis kommunerne satte skatten op skulle man kompenseres over bundskatten

fordi det betyder at de fødevarevirksomheder som skal konkurrere ikke bare i danmark men også på de udenlandske markeder

bliver fritaget for en masse bøvl og besvær på den måde

skaber et bedre erhvervsklima og samtidig

en finansiering der skaber en god social balance i særdeleshed for

er utrolig ærgerligt at man ikke respekterer

jeg ikke sad i folketinget hvordan regeringspolitikerne

overholde høringsfrister men det betyder

ikke noget når man selv sidder ved roret

handler jo som nævnt af de andre ordførere om en ophævelse af fedt og sukkerafgiften en genindførelse af ligningslovens § tre og tredive a det med at danskere der arbejder i udlandet

elvarmeafgiften det finansierer man så med en forhøjelse af bundskatten med nul

det var en del af skattereformen og der kan man da kun

det er godt at man får den del

lovforslag holdt hårdt fast i at der var stort behov for at få den afskaffet

i forhold til vores nabolande som havde tilsvarende ordninger regeringen stod

at man ikke ville ændre noget det er uforståeligt når man ser på den

kritik der var under lovbehandlingen dengang alle høringssvar var kritiske

fra kirkelige organisationer til universiteter store virksomheder og så videre

var voldsomme modstandere af det der kom breve

fra

dengang vidste man altså udmærket godt

række af negative konsekvenser alligevel valgte man så at det og nu står vi så igen kort tid efter

det er altså udtryk for en værre zigzagkurs som jeg vil tage stor afstand fra for

kurs hvis det er det folketinget vil gøre fremadrettet men df støtter naturligvis at man får genindført den her paragraf i ligningsloven da vi som

den ud så er der fedt og sukkerafgifterne som bliver afskaffet hvilket vi også støtter fuldt ud det var også et af vores egne punkter til

her fedt og sukkerafgifter det er jo bla at det forhøjer forbrugerpriserne det forøger virksomhedernes

også gerne nævne at de rammer socialt skævt fordi de rammer

mange penge

i forhold til blandt andet en økologisk yoghurt

jeg vil også nævne at jeg i forhold til fedt og sukkerafgiften synes

der er en grad af zigzagkurs

den skulle stige frem mod år to tusind og tyve

en værre zigzagkurs at man på samme tid

den anden retning nu

i forhold til grænsehandel er fedtafgiften selvfølgelig positivt

nedbringer grænsehandelen men det er langtfra nok

læse af grænsehandelsrapporten er fedtafgiften

og med sodavand på seks hundrede og fem og halvfjerds million

er det langtfra nok at vi nøjes med at afskaffe fedtafgiften vi skal gøre langt mere i forhold til magnetvarerne

også med som et forhandlingsemne angående finansieringen

besparelser vi kunne godt se os selv indgå en aftale hvor

altså hvor man finansierede det med andre skatter og afgifter vi havde så nogle små krav om hvordan man kunne finansiere det anderledes eller lave justeringer

en bedre social profil det kunne blandt

topskattegrænsen så meget

også være andre finansieringselementer men umiddelbart er vi

meget at komme efter det vender jeg tilbage til denne konkurrencepakke er dog ikke en gratis omgang vi betaler en pris for

i finansieringen af skattereformen fra i sommer og derfor har vi valgt at lave en provenuneutral omlægning af skatter og afgifter

pakke som vi taler om nu det understreger blot nødvendigheden af denne pakke det betyder at vi har valgt at sætte bundskatten en lille smule op og vi har ligeledes valgt at beskære personfradraget

glad for at personfradraget er med i kombinationen for den negative effekt på arbejdsudbuddet isoleret set bliver mindre end hvis

blot tog hele besparelsen på bundskatten når vi sætter bundskatten op får

det også betydning for marginalskatten også for de højest lønnede

beskyldt os for det er en pris vi har valgt at betale

hvilke skatter og afgifter vi kommer af med fedtafgiften som stammer fra den tidligere regering har ikke været det bedste påhit

fedtafgiften rammer virksomhederne og forbrugerne hårdt samtidig har den ført til

bureaukratisk bøvl og retssikkerhedsmæssigt flimmer fordi mange virksomheder har været meget usikre på hvordan de skulle forvalte fedtafgiften i praksis

med denne ballast og historik i bagagen

det helt naturligt at vi også får taget et opgør med sukkerafgiften før den blev udvidet det handler i bund og grund om at forbedre den danske konkurrenceevne

der er andre ting på spil

også opnå sundhedseffekter eller miiljøeffekter alt efter hvordan skatte

afgiftspolitikken konkret bliver designet men vi må også erkende at der er grænser for hvor meget sundhed vi kan få ud af at sætte skatter og afgifter op der er sundhedseffekter men spørgsmålet er hvor meget vi kan få ud af det derfor bør vi også fremadrettet bruge skatteinstrumenter med omtanke i

meget vigtig sag for store dele af erhvervslivet og dermed også for os andre jeg er meget meget glad for at vi

fastholder denne ordning for rabat på udstationering

alle de elementer sammen der er indeholdt her herunder den kompensation for sukkerafgiften som blev aftalt i

reelt tilskud fordi der ikke længere kompenseres

så vi har nu med to finanslove i streg været med til at

som man ikke havde behøvet at

hvis man bare havde lyttet noget mere til liberal alliance ud over det her

vil man også sørge for ikke at indføre en

sukkerafgift man har tidligere afskaffet multimedieskatten som man fortrød og man kom også til at fremsætte

løsningen fremover må være

for ikke at lave så meget lovgivning frem og tilbage

ønsker at indføre en ny skat så bare ringer

til liberal alliances skatteordfører undertegnede og spørger

vil fortryde senere hen så kan

og så også senere lade være med at afskaffe

til gengæld sige at det ikke er en god idé at

sænke bundfradraget at man vil øge bundskatten og at man vil hæve det skrå skatteloft

nogen skatter der er for lave og det er skatten på den første indkomst man har altså bundskatten heller ikke det er heller ikke sådan at vores bundfradrag altså det beløb man må tjene før man

begynder at betale skat er for højt

det er heller ikke sådan at skatten på den sidst tjente krone i danmark er for lav så disse tre tiltag som man nu vil gennemføre for at finansiere de her afgiftslettelser burde

man kunne jo bare have gjort noget andet man kunne lade være med at have en ambition om at det offentlige forbrug som

vækst i det offentlige forbrug

procent kunne finansiere det her men virkeligheden er snarere at man bare skulle skære væksten i det offentlige forbrug ned fra nul

men det vil man ikke man vil partout bruge flere penge i den offentlige sektor vi støtter selvfølgelig ikke forhøjelser af skatten

forhøjelser af skatten for folk der i forvejen ikke har for meget så derfor

er et problem for den borgerlige opposition at de tilsyneladende

nogle negative fordelingsmæssige konsekvenser og hele tiden har været en vanskelig sag noget tilsvarende

og som vi så ikke gennemfører alligevel det er rigtigt at der

meget debat om ligningslovens § tre og tredive a jeg synes også

den debat har været noget hysterisk

forskellige virksomheders side men

og i betragtning af at også mange humanitære organisationer

man fjernede tre og tredive a så

fik vi så også

vi forventer vil få en positiv konsekvens for udbygningen af

bred enighed om at vi skal have fjernet de afgifter

sådan at hvis man ser på den samlede finansiering

er ganske elegant lavet og det er jo også erkendt ude i samfundet vi har fået masser af roser

organisationer i det private erhvervsliv for den løsning vi har fundet her den er meget elegant

effekt

i forhold til arbejdsudbuddet

en neutral effekt og så

det at man får fjernet de afgifter som mange erhvervsvirksomheder har været kede af at vi indførte

den store forargelse over den måde vi har finansieret det her på

da rigtigt at der sker en mindre

det skrå skatteloft men det hænger jo logisk sammen med

sænke personfradraget er en løsning som har skabt en helhed i den her finansiering som som gør at

de varer

skatteministeren

ligningslovens § tre og tredive a

det var bare den finansiering som regeringen insisterede på som de borgerlige partier ikke var villige til at tage del i de borgerlige partier tilbød til gengæld andre måder at finansiere det

som jo også kunne betragtes som sure men som de borgerlige partier jo altså var villige til at

men regeringen havde lagt sig fast på at den ville en model som

og derfor ville den ikke lytte til de borgerlige partier det var sådan set

udgifter skal skæres væk hvor vil man finde besparelserne der er man jo tavs tavs som graven for at sige det rent ud man kører nogle tal op i stedet for at være konkret hvad betyder det for nogle konkrete mennesker hvilke af de

vores samfund skal rammes af de store nedskæringer som bliver konsekvensen af de borgerliges politik det får vi aldrig aldrig noget at vide om det bliver i stedet for skjult bag en kaskade

kan vi jo heller ikke sige hvad de ikke skal bruges på når vi ikke vil bruge de ekstra penge men det er bare ikke sandt når skatteministeren siger at vi ikke er villige til at tage det sure med det er vi det er bare noget andet surt end det skatteministeren var villig til fordi skatteministeren og hele regeringen

en ny betaling på henholdsvis to hundrede

hundrede kroner og tres kroner på skats ekspeditioner ved indregistrering omregistrering og afmelding af køretøjer samtidig afskaffes ordningen med at staten yder kompensation til autoriserede synsvirksomheder for at løse disse opgaver mindstegrænsen for reduktion på femten procent i den godtgørelse af registreringsafgift der udbetales ved eksport af brugte biler justeres så statens indtægter øges med tyve million kroner om året danmark har en kedelig europarekord i prisen på nummerplader europas dyreste nummerplader skal ikke være endnu dyrere samtidig befinder vi os som land i en situation hvor danskerne og danske virksomheder absolut ikke har brug for flere omkostninger derfor er venstre på linje med de mange høringssvar der tager afstand fra de foreslåede gebyrer og afgifter generelt bør regeringen

er det i dag sådan at autoriserede nummerpladeoperatører der er synsvirksomheder ikke må kræve betaling for at registrere køretøjer medmindre registreringen vedrører et køretøj der handles repareres eller leases som led i en virksomhed der kan autoriseres som nummerpladeoperatør synsvirksomheder synsvirksomheder der registrerer køretøjer i køretøjsregisteret og håndterer nummerplader får i dag en godtgørelse fra staten for at udføre dette arbejde denne denne ordning har på kort tid vist sig at være vanskelig at administrere og dyrere for staten end forventet med forslaget afskaffes godtgørelsen sådan at synsvirksomheden får samme mulighed som andre nummerpladeoperatører for at kræve betaling det gøres desuden frivilligt for synsvirksomhederne om de vil have alle typer typer af nummerplader på lager eller om de kun vil have nogle typer af nummerplader på lager vælger synsvirksomhederne at have et fuldt lager af nummerplader vil lageret fortsat

med hensyn til godtgørelse ved eksport

foretages der en justering af mindstebeløbet for reduktion på

procent i den godtgørelse af registreringsafgift

det ændres fra fra syv

og ved udførsel af motorcykler og varebiler med fem hundrede

justeringen svarer til reguleringen efter den almindelige prisudvikling siden to tusind og otte hvor mindstegrænsen blev indført jeg bemærker

team effektiv regulering vurderer at lovforslaget vil medføre administrative lettelser for de omfattede synsvirksomheder lovforslaget skal ses i sammenhæng med den samlede aftale om finansloven for to

hvor tiltagene i lovforslaget indgår som finansiering det kan socialdemokraterne selvfølgelig støtte

og ikke har givet den fornødne tid til høringssvar det

rigtig ærgerligt det er sådan at den sjette juni to tusind og tolv

ville lave en digitalisering af køretøjersregistreringerne opgaven

andet synsvirksomheder og til nummerpladeoperatører

numerpladeoperatørerne blev noget mere effektivt

at man netop ikke kunne lave de fornødne effektiviseringer og spare de ressourcer som man gerne skulle

ideen var jo netop at man skulle spare

give de private synsvirksomheder

stedet give dem en kompensation på

det var i øvrigt en kompensation som var markant lavere end de udgifter man

det her lovforslag betyder

at det bliver dyrere at være bilist i danmark

det er jo sådan at skat nu putter ekstra gebyr på at udlevere nummerplader så i stedet for at koste

firs kroner kommer det til at koste tretten

firs kroner det kostede tres kroner at afmelde et køretøj

i dag koster tre hundrede og firs kroner samtidig skal man

at synsvirksomhederne ikke får de tilskud på de to hundrede og hundrede

forbrugerne så igen bliver det dyrere resultatet af den her lovgivning er

øget brugerbetaling eller en skjult skattestigning eller hvad man nu

oprindelige mening med

endelige falliterklæring fra skat

bare sendt videre til bilisterne og det synes jeg er utrolig ærgerligt jeg

man allerede fem måneder efter at man har sat den her digitale motorregistrering i gang nu er nødt til

ændre dramatisk på vilkårene fordi man ikke har været i stand til at høste den her

internt i skat så det er et klart nej

bilister får ikke gjort arbejdet

en synshal og betaler så for det og det er så det der kommer til

at få registreret sit sit køretøj lovforslaget indgår som et element i finansieringen af regeringens initiativer i forbindelse med finansloven

en idé om at det vil give bilejere i dag betaler en lavere merudgift når de registrerer deres køretøjer anden del af lovforslaget

af mindstebeløbet for godtgørelse af registreringsafgiften ved eksport af køretøjer mindstebeløbet

og det retter på den måde op på en udhuling der er sket som følge af prisudviklingen siden dengang

og det kan ikke udelukkes at liberal alliance ville have syntes udmærket om det forslag hvis det stod alene

kombineres med et andet forslag som handler om at

en mindre tilbagebetaling af registreringsafgift når

brugte biler fra danmark til udlandet det giver i vores optik ingen mening og er uretfærdigt

skal man betale registreringsafgift i forhold til myndighedernes vurdering af den bils værdi

det beløb kan man få tilbage nøjagtig det samme beløb

tager den samme bil og eksporterer den

bortset fra at der fratrækkes syv tusind

når man får bilen ind i landet skal man betale den fulde registreringsafgift når man skal sælge bilen ud af landet igen får man registreringsafgiften tilbage minus syv tusind

at det følger prisudviklingen for der burde slet ikke være et fradrag

der burde være nul kroner i fradrag

af hele registreringsvirksomheden og det synes jeg at vi skal være meget glade for

og afbureaukratisering af hele det område

privatisering og det synes jeg at de borgerlige skulle være glade for

hvor en lang række private aktører får mulighed for at registrere

den offentlige myndighed

haft en kompensationsordning

at der er nogle bilejere der kommer til at betale hvor de i dag ville få det gratis men i betragtning af at vi jo ønsker at flere og flere skal

partier der normalt går ind for

private aktører får en stærkere betydning i vores samfund så jeg synes

fornuftig ændring vi vi

er der tale om en simpel regulering af et beløb på baggrund af en prisudvikling og andet og mere er der

af den tidligere regering det er og bliver forudsætningen for at vi kan genoprette dansk økonomi skabe vækst og ikke mindst at vi kan bidrage til at forbedre danmarks konkurrenceevne og dermed også nye rigtige arbejdspladser derfor er dette lovforslag et forslag der desværre trækker i den helt forkerte retning

meget trist for danmark at regeringens indre liv og forholdet til det parlamentariske grundlag i enhedslisten er vigtigere for regeringen end at skabe de bedst tænkelige muligheder for at bidrage til udvikling vækst og job i det danske samfund det er trist for danmark at ikke mindst det radikale venstre desværre ikke har kunnet stå fast men har ladet sig kue endnu en gang og er gået med til dette lovforslag

er berettiget til at modtage kontanthjælp det betyder at man med lovforslaget her kommer til at give offentlig forsørgelse til personer som faktisk allerede har et forsørgelsesgrundlag og dermed har mulighed for at klare sig selv det synes vi faktisk er en meget meget dårlig forvaltning

synes vi at det er udtryk for en fuldstændig urimelig forskelsbehandling forstået på den måde at hvis man har opbrugt sin dagpengeret for eksempel den nittende december to tusind og tolv så har man ikke den samme ret til forsørgelse som hvis man har

sin dagpengeret for eksempel den anden januar to tusind og tretten det synes vi er fuldstændig urimeligt

er uforstående over for at regeringen kan lægge op til en så urimelig forskelsbehandling mellem personer som er i nøjagtig den samme situation venstre kan som sagt ikke støtte

det er et paradoks at vi samtidig med at vi har fireogfyrretusind udenlandske arbejdstagere i danmark

er i en situation hvor vi har mere end ethundrede og tredstusind som er på offentlig forsørgelse og som står til rådighed for arbejdsmarkedet

og tredstusind som er på kontanthjælp eller på dagpenge

stod til rådighed for det danske arbejdsmarked men vi kan bare konstatere at vi måske ikke dagligt men i hvert fald ganske ganske jævnligt hører om arbejdsgivere som desværre ikke kan få den arbejdskraft de efterspørger

det er på alle niveauer det er højt specialiserede uddannede ingeniører som man ikke kan skaffe men det er også ufaglært arbejdskraft blandt andet inden for for rengøringsbranchen og også andre brancher

discountlønninger og som på den måde underminerer danske

markedet passe sig selv har gjort at vi står i en situation

de her mennesker kommer galt af sted og vil ordføreren ikke godt indrømme at det første svar var en vild snakken udenom der er familier der nu mister hus og hjem der er familier der nu mister forsørgelsesgrundlag hvis ikke

så at sige at der er tyvetusind der står uden forsørgelsesgrundlag

alle øvrige gange man har ændret dagpengeperioden det gjorde tidligere statsminister poul nyrup rasmussen op til flere gange

los formand harald børsting vi kan konstatere at når dagpengeperiodens udløb nærmer sig jamen så er arbejdsstyrken typisk mere mobil man søger bredere både geografisk

fløjten med lovforslaget her det synes jeg er rigtig rigtig ærgerligt

ud på at sikre danske arbejdspladser og sikre

det er jo med henblik på at man ikke skal underminere danske

er så forklaringen på at venstre har stemt imod

med at vi betaler mere end ethundrede og tredstusind danskere for at holde sig

det synes jeg er et paradoks det bliver vi nødt til at gøre noget ved og derfor har vi gennemført en dagpengereform derfor har vi foreslået en kontanthjælpsreform som vi desværre kan konstatere at regeringen har skrinlagt man

være med til at bidrage til at gøre forudsætningerne for at kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet

bekæmpelse af social dumping da man etablerede rut registeret

og der er ganske få uger til den første januar der er tusinder af arbejdsløse som mister deres dagpenge fra den første januar og fremefter og deres familier er bange for fremtiden og efter venstres synspunkt skal de bare havne på nul kroner i indtægt og dermed se frem til en økonomisk ruin hvor de må gå fra hus og hjem jeg vil gerne spørge hvad vil venstres ordfører

og formueforhold vi kan ikke have situationer

en ægtefælle der er gift og har fælles formue med en direktør kan oppebære kontanthjælp det mener jeg ikke er rimeligt det tror jeg heller ikke på sf og herre eigil andersen mener er rimeligt det er meget fornuftigt

virkelighedens verden er jo

hvis man er berettiget til kontanthjælp i det øjeblik dagpengeperioden

så ikke bare sige nu er min taletid desværre udløbet kan

handler om hvilken økonomisk politik man fører det skal være attraktivt at oprette arbejdspladser i det danske samfund og derfor skal man ikke indføre flere afgifter og skatter på virksomhederne

hvor man er gift med en ægtefælle som har en høj indtægt og så kan modtage en ydelse via det her lovforslag

kan jeg jo af gode grunde ikke svare på i dag det

kan jeg forsikre herre bent bøgsted om at det er noget af det jeg vil spørge om det vil jeg bede ministeren redegøre for hvor mange penge har vi smidt ud i den blå luft for det handler ikke om at folk må gå fra hus og hjem hvis man er gift med

en ægtefælle som har en høj indtægt og som kan forsørge familien hvor mange penge har vi smidt i halen på sådan en familie med det her lovforslag det bliver interessant at høre når der er gået halvt år

og konsekvenserne trådte så i kraft for de her mennesker

to tusind og tolv så det vil sige

det sådan set den nye regering der stod med aben

lars løkke rasmussen og herre kristian thulesen dahl glemte var at tænke på alle de stakkels mennesker

ingen ideer

hvordan man skulle få dem i gang ingenting

regering og den nuværende er helt klart følgende

ikke nok at skære ned og lave besparelser der skal meget mere til derfor har vi gjort følgende vi har givet de mennesker der falder ud af dagpengesystemet i andet halvår af to tusind og tolv en halv år mere på dagpenge vi har lavet en ekstraordinær indsats for arbejdsløse der risikerer at opbruge retten til dagpenge første halvår af to tusind og tretten vi har givet uddannelsesløft til de arbejdsløse vi har lavet tolvtusinde og femhundrede akutjob til arbejdsløse der opbruger retten til dagpenge første halvår af to tusind og tretten vi har lavet en akutpakke med særligt jobberedskab i a kasser og jobcentre og bedre mulighed for jobrotation ret til opkvalificeringsjob med videre

på det enkelte menneske vi fokuserer på indsatsen og vi gør alt hvad vi

for at hjælpe de arbejdsløse i job alt det har venstre og dansk folkeparti slet ikke nogen bud på

forsørgelsesgrundlag siden juli måned i sommer det vil sige

i fem måneder lige nøjagtig dette lovforslag gør en ekstra indsats som er ekstra god idet den også giver de ufaglærte

manglende kompetencer en mulighed for at blive løftet fagligt og dermed have større muligheder for at få job er

udviklingen nøje og vi vil bede alle ansvarlige parter om at deltage i arbejdet

gøre for vores skyld men vi skal gøre det for alle de mennesker der meget snart vil stå uden arbejde

at

uddannelse vi har virkelig forsøgt at lave alle de indsatser

bragt

det betyder så også en kontanthjælp der ikke er afhængig af ægtefællens indkomst eller formue

står til at miste deres forsørgelsesgrundlag

det var en anden model i stedet for

være meget godt vi havde egentlig bare gerne set at vi

havde lavet en forlængelse af dagpengeretten og så

opkvalificering når

man have den opkvalificering der var behov for det havde vi hellere set frem for for den ordning her hvor mange der kan blive omfattet

kontanthjælp og hvor mange der kommer i job inden

kan få gavn af det her eller måske tre

jo at man nu kan gå i gang med en uddannelse mens man får kontanthjælp men

man jo ikke gøre hvis man alligevel var berettiget til kontanthjælp

den forskel der ligger

så

godt se at der kan være fordele ved det vi mener

som sagt ikke at det er den optimale løsning men det vil hjælpe nogle personer derfor synes vi i dansk folkeparti at det er noget vi kan stemme ja

optimale vi havde hellere set en lidt anden model på

skal det så forstås sådan at man bare burde udbrede det her til alle til alle tider hvis den optimale løsning er noget

det at alle i den her

det er mindre optimalt at man nu kun kan få en kontanthjælp hvorfor så ikke bare udbrede det til alle til alle tider at man altid uanset om man kan blive forsørget af sin

eller har sparet penge op så man kan klare sig

også ønske at vi havde forlænget dagpengeperioden

også det der står i arbejdsmarkedskommissionens man kunne gøre

udviklingen er på arbejdsmarkedet og hvor stærk krisen

her to gange et halvt års forlængelse og der er ikke lagt op til at vi så

ud over de her to to gange et halvt års

at man går ind og ser på mere aktivt at hjælpe folk i beskæftigelse og mangler de så

med at de stadig væk er på dagpenge man så aktivt hjælpe

der var flere virksomheder der var parate til at oprette job

meget mere tilbageholdende med at oprette job

at give en forlængelse af dagpengeperioden

være femogtyvetusind kroner om måneden

der ingen kontanthjælp nul kroner nul kroner sådan er reglerne det er det som venstre kalder at man kan få forsørgelse ja så skal

så siger jeg bare til fru ulla tørnæs og andre jamen altså hvis man

to indtægter hvordan vil det så gå når man kun har en de fleste mennesker har jo en boligudgift

udgifter og indtægter plejer jo at hænge nogenlunde sammen og og så kan man

ikke bare miste en indtægt uden at man

berørt af det så det vil jo betyde at mange må gå fra hus og hjem

hjælpe utrolig mange arbejdsløse og det bedste der kan ske for en arbejdsløs er naturligvis at man får job det er lige så klart at

være nogle tilbage som desværre ikke får et akutjob og hvad så med dem

uddannelse og jeg vil gerne sige at der er lagt op til meget brede uddannelsesmuligheder jeg vil gerne læse de muligheder op der er

almen voksenuddannelse herunder dansk som andetsprog hf enkeltfag erhvervsuddannelser herunder grundforløb gymnasiale uddannelser gymnasiale suppleringskurser arbejdsmarkedsuddannelser amu kurser som jo er meget brugt og meget nyttige der er nogle kombinerede forløb der er enkeltfag på erhvervsuddannelser der tages som en del af en grundlæggende voksenuddannelse og der er videregående voksen og efteruddannelse der er udbudt af offentlige institutioner og dansk som andetsprog vil man også kunne tage i den her sammenhæng det er utrolig mange og gode muligheder og så siger

med enhedslisten at hvis man viser den konstruktivitet at man gerne vil videreuddanne sig med henblik på at man kan have større muligheder for at få et job

så kan man i den periode på en halv år få et beløb som svarer til kontanthjælpssatserne men som det er nævnt uden at der er tale om

ægtefællens indtægt spiller en rolle den ser man væk fra og uden at

altså ikke dagpenge man får det er et noget lavere beløb men der er stor forskel på

nul kroner i det eksempel som jeg startede med at skitsere

som er en af kontanthjælpssatserne

derfor vil det være en stor hjælp for mange mennesker og det er jo egentlig det det handler om det handler om noget meget meget simpelt vi har nogle medborgere som står i en uhyre vanskelig situation

vil jeg gerne sige også til venstres ordfører

det som dansk folkepartis ordfører herre bent bøgsted sagde nemlig

misvisende så at komme med et eksempel hvor

det betyder jo

hvorimod det store flertal

vil de fleste arbejdsløse godt kunne blive forsørget af en ægtefælle som er direktør det tror jeg også men her taler vi altså om at det er ganske almindelige mennesker hvor kassedamen er gift med en tømrer og

lever sammen med en socialpædagog og har ganske almindelige og jævne indtægter derfor er det jo helt misvisende at komme med

eksempel med direktøren men for at runde det

kan jeg sige at sf stemmer med stor glæde for det her lovforslag og og overskriften over det hele

olsen fra

til en acceptabel pris

om boligmarkedet har godt af at der skal sættes en masse huse til salg

og sådan nogle tal kan måske findes

fra at have levet af to indtægter til kun at leve

b olsen har tidligere orienteret mig om at brf kredit

den vanskelige situation som mange vil

i og det kan ikke bruges som måleinstrument jeg vil opfordre liberal alliance til også

vil være en stor hjælp for rigtig mange mennesker jeg er lidt nysgerrig efter at vide

det fremgår ikke af lovforslaget og det har heller ikke været nævnt endnu af socialdemokraternes ordfører eller af herre eigil andersen så jeg kunne

uforståeligt for mig at man fra borgerlig side forsøger at sabotere

mennesker men det er tydeligt at den borgerlige linje i det her

mennesker venstre vil ikke hjælpe mennesker

ingen kan forudsige hvor hvor mange der

ligger i det her lovforslag

anden sammenhæng nu lægger regeringen og dermed også sf altså op til at bruge

danske skattekroner uden at have nogen som helst fornemmelse af om det her

kommer til at virke men man påstår

vil hjælpe rigtig mange mennesker hvor mange mennesker

andersen vil det her få tilbage i ordinær beskæftigelse det må herre

vi overtog fra den borgerlige regering så der er ikke på nogen som helst måde tale om at der bliver ført en en dårlig økonomisk politik i den forbindelse må man sige at det beløb der bliver brugt her

i den store sammenhæng er en krusning på

den økonomiske politik i fare på nogen som helst måde men det er

vi sikrer ikke uddannelse nok vi skaber ikke tryghed for de familier som arbejdsløsheden rammer i år to tusind og tyve bliver der helt sikkert mangel på arbejdskraft siger kloge folk men det er de samme folk som ikke kunne se den internationale krise komme fem minutter før den brød ud så troværdigheden

vi behandler i dag løser ikke uddannelsesproblemerne

alt for ringe vilkår for at bevare og genoptjene dagpengeretten det er også en midlertidig ordning og det

sammen med regeringen en valgkamp under netop satte nogle langsigtede mål ikke kun små delmål eller forslag til lapperier vi ville bevare efterlønnen og fjerne forringelserne af dagpengesystemet jeg lader lige efterlønnen ligge

det har naturligvis skabt frustrationer når det andet mål

dagpengesystemet endnu ikke er lykkedes

akutpakken der ikke skaber nogen nye job men rører i gryden og jeg skulle hilse og sige at en gryderet man ikke rører i smager særlig godt så derfor er der megen sund fornuft i at røre i en gryde så den ikke brænder på

først det er også godt at vi nu finder et forsørgelsesgrundlag i en halv år til de folk der nu står og

miste dagpengeretten men det er ikke godt at vi ikke finder en fuld og dækkende løsning som

herre corydon snakkede om da vi talte om akutpakke

ikke vil gå til biddet og finde en skovl der kan komme under det egentlige problem men hele tiden siger

det drejer sig om er jo en båd der kan sejle

er bange for at deres fremtid ligger i ruiner om en halv år når vi alligevel støtter det her forslag og

en mangel på grundlæggende løsninger

vi skal

i tvivl om at disse tiltag hjælper som

tisse i bukserne for at holde varmen det varmer ja ja vel gør det det men den første juli bliver det iskoldt igen trods årstiden medmindre regeringen besinder sig

ikke meningen at regeringen ville lave nogle tiltag overhovedet så kom akutpakke en fordi man pressede på fra baglandets side så kom akutpakke to

vi så lavet akutpakke tre her når vi skal kigge os over skulderen og se om akutpakke to

gået så lang tid men der er ikke det drev i den pakke som der skal være så vi er nødt til

meget meget stor opmærksomhed og jeg opfordrer regeringen til at vi bruger kræfterne også inden jul til

at sikre at vi får det optimale

ud af den her hvis vi venter og ser som jeg hørte socialdemokratiets ordfører sige

udviser rettidig omhu vi er nødt til

vi er nødt til at have en plan to eller plan tredje det er mennesker det er skæbner det er familier der kan risikere

har et beredskab klart jeg er bange for vi

kommuner ikke lever op til deres forpligtelser derfor er vi nødt til at have et beredskab og derfor opfordrer jeg regeringen til at vi sætter os ned allerede inden jul og diskuterer

være tvivl om at jeg håber at det kommer af sig selv at jeg håber at det lykkes fordi det er så alvorlig en situation

det kan godt ske at regeringen i dag ikke har lyst til at diskutere hvad

til sommer men vi er nødt til det enhedslisten kan stemme for forslaget ligesom vi stemmer for alle andre forslag der kan bringe mennesker i arbejde eller give større tryghed for

vi tror dog at en fuld og dækkende løsning vil være bedre til at give ro og tryghed til

hver gang man her initiativer skaber

regering nej ikke en liberal regering det er klart nok

der skal den kyniske markedspolitik jo styre det hele og der må dem

den teori er jeg modstander af og derfor vil jeg tage ethvert initiativ der kan gavne de folk der er arbejdsløse og

gavne dem der er ved at komme i social nød det er det er

er udløbet og at den er steget markant efter at dagpengeperioden er udløbet

sammenholdt med det

skaber en forventning hos nogle ledige om at politikerne hele tiden griber ind

som de ellers ville have gjort og dermed kommer de ikke i beskæftigelse vi er jo enige om at målet er at komme

det bedste for den enkelte hvordan forholder ordføreren sig

og tredstusind der søger hver eneste dag og

skal ikke bare overlades til sig selv det er derfor jeg vil gøre en indsats og det er derfor jeg ikke bare siger nej nej de kan sejle deres egen sø det er vores forpligtelse og den skal vi leve op til uanset om der er et par stykker på et jobcenter som synes at det er bedre at følge

forventning hos de ledige som betyder

ikke kommer til at søge så bredt

derfor ikke opnår det som jo er går jeg ud fra ønsket hos alle nemlig at komme i job

siger nej til job

er at gøre de ledige en bjørnetjeneste og det vil jeg gerne bede herre christian juhl om at forholde sig til

være med den den lange snak om at venstre og liberal alliance ikke vil gøre noget og at vi er onde mennesker det er vi færdige med at diskutere nu handler det om at forholde sig til hvad der sker ude i virkeligheden og det ville faktisk klæde herre christian juhl for en gangs skyld

hvordan det forholder sig ude i virkeligheden og ikke tro at den virkelighed som herre christian juhl befinder sig i er den virkelige virkelighed for det kan jeg fortælle

som går og skutter sig fordi de har gode forhold alle kender de barske betingelser om at når først man falder ud over kanten og ikke har dagpengeret længere

og jeg har set de skæbner jeg har mødt de mennesker både før og efter at de kommet i den situation derfor kan jeg ikke sidde lige så stille som liberal alliance og venstre kan gøre i sådan en situation som

arbejdskraft avisomdeling scandic der ikke kunne kunne

det handler jo ikke om at man skal være særlig kvalificeret nej det handler om at man mangler et job og der er altså fireogtredivetusind som i dag er på kontanthjælp og hvis eneste

udfordring er at de mangler job

jo ikke rigtigt når herre christian juhl forsøger at tegne et billede af at der ikke findes job

så der er et arbejdsmarked der er et arbejdsmarked der er i bevægelse der er nyeansættelser og der er i allerhøjeste grad arbejdstagere som ikke kan få arbejdskraft

der mangler job siger ordføreren så det var dog en indrømmelse ja de mangler job der er ingen job til dem det kan godt ske at der i medierne kan findes tre job nogle få på et hotel nogle som avisdreng

alle sammen meget meget

usikre job hvis det skulle være det en borgerlig regering

for kaffe det var der ikke meget vision i det var der ikke meget at hente i den situation der er

arbejdsmarkedet i øjeblikket er skabt af krisen

regering og så begynder man at snakke om at der er arbejde til folk det er en hån mod arbejdsløse at påstå at de kunne få noget hvis de ville det er ikke de arbejdsløses skyld at de ingen

som udspringer af regeringens manglende pædagogiske evner

har været presset af sit bagland og en regering

parlamentariske grundlag

især er ordførerne for de pågældende partier

utilfredse og bekymrede over den politik som deres egen regering har ført

de store ord frem nu er de blevet lidt imødekommet

men der er desværre ikke noget i det her forslag det er spild af

falder heldigvis for det titusinde og nihundrede og otteoghalvfems af de langtidsledige

har fået et brev fra beskæftigelsesministeriet er kommet i job det sker jo fordi vi har et enormt dynamisk arbejdsmarked hvor der bliver udbudt over syvhundredetusind job om året der sker det samme nu som der skete da man forkortede

det også forkert og en helt forkert retorik

man siger at venstre liberal alliance og andre borgerlige partier ikke vil gøre noget

at politikerne blander sig i det det politikerne så går ind og gør nu er at de fører en politik som efter manges mening det være sig både

medarbejdere ude jobcentrene fastholder mennesker på offentlig forsørgelse de kommer ikke i job fordi de hele tiden har den her forventning om at

derfor søger de ikke så bredt

kommer de ikke i beskæftigelse med alle de negative konsekvenser det har for dem og deres familier de negative konsekvenser der har

og så videre det er i forvejen mennesker som

uden for arbejdsmarkedet for hvem det er svært at komme ind på arbejdsmarkedet igen og nu fører man altså en politik

en ansvarlig politik

den opfattelse at politikere ikke skal bedømmes på deres flotte ord og

gode intentioner men på konsekvensen af den politik som de fører og her er konsekvensen ganske enkelt ikke god derfor kan vi i liberal alliance naturligvis heller ikke støtte

akutpakken og begyndende også nu med akutjobbene men det som liberal alliance giver udtryk for

at alle sagtens kan komme i arbejde på den måde og så er mit meget kontante spørgsmål til liberal alliance eftersom vi har ethundrede og femogtredstusind arbejdsløse i dag

kan ikke dokumentere det selvfølgelig findes der ikke ethundrede og femogtredstusind ledige stillinger i danmark

det gør der ikke men det er sådan og det er ordføreren også godt bekendt med at det jo ikke er de samme

og femogtredstusind der er arbejdsløse dag efter dag efter dag heldigvis er det ikke det den gennemsnitlige ledige går ledig i tyve uger det er kortere tid end man gjorde midt i nullerne

lige så svært at få et job som det er nu talte man ikke om det

fordi vi har den her mærkelige debat hvor vi hele tiden sammenligner arbejdsløsheden med hvad den var i en meget kort periode i to tusind og syv hvor der var mangel på arbejdskraft

der forholdt vi os til en arbejdsløshed halvfemserne der var oppe på trehundrede

er kortsigtede og desværre med for lidt fokus på det som rent faktisk sker

ikke gå hen til vedkommende og sige nu skal du

at på den måde står vi altså med en en stor arbejdsløshed og beklageligvis løser det sig ikke af sig selv og påstanden om

der er faktum den gennemsnitlige ledige går ledig i tyve uger det føles sikkert som rigtig lang tid men rotationen blandt de arbejdsløse er rigtig rigtig høj det er ikke de samme

arbejdsløse heldigvis der bliver udbudt over to tusind stillinger på det danske arbejdsmarked om dagen så det man skal gøre og det

og det er ikke fordi det er nemt eller fordi

at søge bredt det er det der virker det vi politikere ikke skal gøre er at gå ind og blande os i det og

at vi griber ind for det går ud over de allersvageste af de arbejdsløse det synes jeg

medmenneskelig eller

har sejret og har løftet millioner af mennesker ud af fattigdom og op på

i noget land med en socialistisk tilgang til tingene så det er en helt utrolig ting

hvor man i første omgang har fået halveret sin indtægt

dagpenge forsvinder efter to år år cirka hver anden af dem der mister dagpengene har ingen forsørgelse fordi

kontanthjælp hvad skulle drivkraften være for ikke at søge

ikke konkurrere i det her land sådan er det det er sådan set en rigtig god indretning og på den måde afbalancerer tingene sig selv til gavn for dem som står uden for arbejdsmarkedet drivkraften for ikke at søge arbejde er naturligvis

på arbejdsmarkedet er for lille det er veldokumenteret

hvor mange job der bliver udbudt

hvor mange der kommer i beskæftigelse derfor kan vi også se at nogle af de allerbedste forbedringer der er sket af den danske model igennem de sidste to årtier har været reformer som har øget forskellen på at være på offentlig forsørgelse og at være i beskæftigelse det er det der har fået folk ind på arbejdsmarkedet og fået folk i beskæftigelse

målet for enhver ansvarlig

ordfører ret i at det engagement og den iver

det handler om at finde løsninger det er ikke mange løsninger vi har hørt fra partiet venstre i diskussionen om de udfaldstruede

udmøntningen af aftalen om finansloven for to tusind og tretten vi ved nemlig godt at mange af de borgere der er udfaldstruede af dagpengesystemet kunne drage nytte af et uddannelses og kompetenceløft der er mange mennesker der er ufaglærte der er faglærte med forældede

i det hele taget er gruppen jo præget af ledige som har været lang tid væk fra arbejdsmarkedet derfor synes vi sammen med enhedslisten at det er naturligt at investere i de mennesker at vi nu

efter at have diskuteret dagpenge og dagpengesystemet i en længere periode giver de mennesker der nu er tæt på at deres ret til dagpenge ophører mulighed for at få et kompetenceløft det er det forslaget handler om

som beskæftigelsesminister uddannelsesindsatsen en meget meget stor værdi

nærmest dagligt meldinger om at der bliver færre og færre ufaglærte arbejdspladser i danmark vi kan samtidig se at vi både i den voksne del af arbejdsstyrken og også i den yngre del af arbejdsstyrken har rigtig mange medarbejdere på det danske arbejdsmarked

sådan at cirka hvert sjette barn forlader vores folkeskole uden at kunne læse skrive og regne på et niveau der gør at de kan tage en ungdomsuddannelse den problemstilling er en af de mest grundlæggende vi har på det danske arbejdsmarked det giver et enormt tab af frihed for den enkelte at man ikke får den uddannelse der skal til for at kunne klare sig på fremtidens arbejdsmarked men det betyder da også meget for både vores konkurrenceevne og vores produktivitet at vi har så stor en del af vores arbejdsstyrke der gerne ville kunne mere end de faktisk kan derfor synes jeg som socialdemokrat og som repræsentant for en god centrum venstre

at det er helt naturligt at vi investerer i de her mennesker

de offentlige udgifter det er et kompetenceløft og vores forhåbning er selvfølgelig at en gruppe af vores udfaldstruede dagpengemodtagere vil kunne bruge det kompetenceløft til at komme tættere på

at det går det går forsigtigt fremad hvad angår langtidsledigheden cirka hver fjerde af de borgere der har modtaget et brev i forbindelse med akutpakken er nu afmeldt dagpengene det er ikke noget der kan få os til at juble tallet er ikke højt nok til jubel men tallet indikerer at der er bevægelse på det danske arbejdsmarked og tallet indikerer at det

lade sig gøre for mange også til trods for langtidsledighed at komme tilbage på arbejdsmarkedet det er rigtig rigtig positivt men vi kan jo også se at der er ganske mange i risikogruppen

uddannelsesbaggrund og derfor har det været vigtigt

at løfte det enkelte menneske gøre vejen tilbage til arbejdsmarkedet lettere og give den enkelte et stærkere fundament at stå på vi har lavet en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden det var noget

som ny regering jeg synes at man skal være ærlig og sige at fordelen ved det

risiko for at stå uden

gavnet ret meget ud over det derimod har jeg selv meget mere fidus til det vi har gjort med akutpakken som er at intensivere indsatsen på tværs af a kasser og jobcentre for den enkelte ledige vores aftale om akutjob med de private og de

parters vedkommende jo altså også nærmest genstand latterliggørelse jeg må sige at jeg grundlæggende ikke forstår den tilgang

hvem er det der har en interesse i at det ikke kommer til at virke jeg synes det ville klæde alle at kaste alle kræfter og al energi ind i at få den aftale til at virke jeg er enig med dem

det påhviler alle uagtet vores forskellige politiske interesser og tilhørsforhold at gå aktivt ind i at der bliver oprettet flere akutjob den problemstilling som lovforslaget her adresserer

sådan efterhånden er italesat som en pukkelproblemstilling i dagpengesystemet der er af den tidligere regering valgt en meget hård indfasning af dagpengereformen den meget hårde indfasning betyder at der er ekstraordinært mange langtidsledige der står til at deres dagpengeret ophører i første halvår af to tusind og tretten det skyldes i mindre grad den forkortede dagpengeperiode som det skyldes indfasningen

jeg mener at det er det vi gør med både

muligheden for et uddannelsesløft til vores langtidsledige derfor er jeg

et flertal der bakker lovforslaget op og jeg håber selvfølgelig på at det for mange mennesker vil være den trampolin der gør at

på nogle forhold på arbejdsmarkedet i og med at det her er en satsning der er lige nu

ikke nogen forventet negativ struktureffekt

at bemærke at når man i øvrigt ser hvad udfaldene

har vi at gøre med helt andre tal end det

det hænger præcis sammen med indfasningen af dagpengereformen og derfor mener jeg det er helt legitimt rigtigt og nødvendigt at vi

konstatere at ministeren ikke har set eller opdaget eller hørt at venstre rent faktisk kom med et

hvoraf det fremgår hvad vores bud og vores svar er på nogle af de ting som

har ansvaret for herunder et konkret udspil til en kontanthjælpsreform men jeg skal sørge for at ministeren får bragt et eksemplar over så ministeren er klar over at venstre naturligvis kommer med forslag og at vi også er klar til at påtage os vores del

den der med at indfasningen af dagpengereformen var forkert det hørte

var argumentationen fra ministerens side nøjagtig den samme jeg vil bare fortælle ministeren at den indfasning som vi har lavet er nøjagtig den samme indfasning som tidligere statsminister poul nyrup rasmussen

med assistance fra fra fru marianne jelved som sidder i formandsstolen i øjeblikket indfasningen dengang nøjagtig den samme som det

at ministeren bliver ved med at dvæle ved den her indfasning

ministeren være enig med mig i at søgemønsteret blandt de ledige ændrer sig

det ændrer sig derhen at når man nærmer sig

søger man naturligvis bredere er ministeren ikke klar over at med det her forslag

underminerer ministeren lige præcis effekterne

mærkeligt mystisk

en lidt tilbagelænet facon man har lavet en reform man har ikke rigtig overvejet konsekvenserne

at det er at det er regeringen der kan fremsætte lovforslag

intet til hinder for at partier i folketinget fremsætter beslutningsforslag man

selv komme med konkrete bud på at løse problemer

hvad synes jeg man bliver nødt til at sige

den afgørende forskel at den tidligere regering vk regeringen valgte at lave en forkortelse af dagpengeperioden midt i en økonomisk krise derved adskiller situationen sig jo altså fra

forholder sig sådan at når man nærmer sig dagpengeperiodens udløb

søger man typisk bredere så sker der det lykkelige

beskæftigelse man finder et job det er faktisk det allervigtigste for venstre

og vi ikke her fra folketingets side fastholder de ledige på offentlig forsørgelse sådan som ministeren lægger op til

at når vi kigger på hvordan udviklingen er når mennesker er på dagpenge

sker noget henne i nærheden af at retten ophører men den store bevægelse sker jo i

det er stadig væk sådan at rigtig rigtig mange mennesker der rammes af arbejdsløshed går fra dagpenge og tilbage i beskæftigelse meget tidligt i deres ledighedsperiode det er rigtig rigtig positivt jeg synes stadig væk spørgeren undervurderer hvad det betyder at der er så mange hvis rettighed ophører på næsten samme dato

har behov for at komme i arbejde der er det altså vores vurdering i øvrigt sammen med

men man mener fortsat at der er stærkt behov for en generel aktiveringsreform som skal forbedre hele arbejdsmarkedsindsatsen og grundlæggende sikre et større og mere vedvarende fokus på uddannelse og opkvalificering samtidig mener lo at der fortsat

for en forkortelse af genoptjeningskravet og for bedre muligheder for at modtage supplerende dagpenge

har vi taget stilling til og vi mener

i jeg mener at aftalen rammer der hvor den skal

vi har en særlig udfordring

af to tusind og og tretten og nu sørger vi for at der er nogle grupper der får ekstra meget tid til

vi er kommet til kun at skrive uddannelse

på genoptjening er ministeren så ikke lidt nervøs for når vi gjorde så meget ud

dagpengereglerne og især genoptjeningskravet og dagpengenes størrelse og så videre at der er en stor gruppe især arbejdsløse selvfølgelig men også andre tæt på de arbejdsløse som bliver noget skuffet over vores indsats hvis

hinanden på de forskellige politikområder og derfor taler jeg i dag på på vegne af hele regeringen når vi taler om at nogle mennesker kan blive skuffede det kan man jo let over politikere og

for vi har gjort rigtig meget for den her gruppe mennesker

det er lidt en feinschmecker diskussion om det hedder uddannelse eller opkvalificering konklusionen er i hvert fald

er værktøjer som den tidligere regering gjorde brug af

til flere lejligheder udbyggede vi faktisk muligheden for at bruge netop jobrotation og mentorstøtte så værktøjerne er der sådan set ikke noget galt med jobrotation i den private sektor kan bestemt også være et godt værktøj men jeg hæfter mig ved at arbejdsgiverne i deres høringssvar

ikke jubler over lovforslaget

ikke efterspurgt en udvidet mulighed for jobrotation

ikke bedt om flere penge sådan som regeringen og enhedslisten nu lægger op til at de skal have det der virker for dem er ikke øget tilskud siger de men derimod den tætte opsøgende kontakt mellem virksomhederne og jobcentrene så hvorfor ikke udvide dette frem for blot at sende flere penge en skriftlig aftale om mentorstøtte lyder sådan set også ganske fornuftig det er godt at have struktur og klare retningslinjer

medfører yderligere unødigt bureaukrati

vi vil ikke være med til at forringe det kommunale driftsloft og dermed forringe vilkårene for alle ledige regeringen har blandt andet i forbindelse med vores fælles aftale om førtidspension og fleksjobreform forpligtet sig til at lave en gennemgribende reform af refusionssystemet den aftale er vi en del af og det holder vi fast i derfor synes vi det er særdeles upassende at ændre refusionssystemet

så skal jeg i øvrigt på vegne af det konservative folkeparti sige at de heller ikke kan støtte lovforslaget det glemte jeg desværre

de ledige vi er ikke tilhængere af at bruge det her som finansieringskilde til noget som vi heller ikke bakker op om så derfor er der en fuldstændig logisk sammenhæng i venstres argumentation her de to første elementer i lovforslaget synes jeg i og for sig er fornuftige nok men kæden hopper af når det handler om hvordan det skal finansieres og man så ovenikøbet griber så dybt ned i kommunernes i kommunernes lommer

det er også kommunerne der er tættest på virksomhederne

jævnfør blandt andet forslaget om om jobrotation i den private sektor

er det det kommunale jobcenters kontakt til virksomhederne der kan bidrage til at udvide mulighederne for at der sker jobrotation i de private virksomheder det skal vi jo ikke bestemme herindefra

overlade til dem der har ansvaret for det

juhl jubler over nemlig udvidelsen af

sender kontanthjælp efter folk som rent faktisk ikke har brug for kontanthjælp men som kan forsørge sig selv det mener vi er en rigtig rigtig dårlig forvaltning af skattekronerne vi mener at det

at tilrettelægge vores vores velfærdssamfund på at vi betaler til folk som rent faktisk ikke har behov

vil ikke gøre nogen forskel

christian juhl måske kan overtale beskæftigelsesministeren til at de der penge behøver arbejdsgiverne ikke jævnfør deres eget høringssvar

hvad herre christian juhl så aftaler med beskæftigelsesministeren om det her lovforslag og om det foregående lovforslag og i det hele taget i forbindelse med finanslovaftaler som herre christian juhl indgår med beskæftigelsesministeren er og bliver jeg ikke en del af og jeg har her redegjort for hvorfor venstre ikke kan støtte

ikke det er rimeligt at man laver en generel reduktion af det kommunale skatteloft for at kunne finansiere

folk som ikke har behov for kontanthjælp hvis man ser på hvordan vi normalt tildeler kontanthjælp og hvis vi fastholder de principper der ligger til grund for vores kontanthjælpssystem det er det herre christian juhl

fra kommunernes generelle beskæftigelsesindsats for at sende penge af sted til folk som vi

det er dem som bliver fyret ved større afskedigelser og som via varslingspuljerne kan komme tilbage i job

uddannelsesløft for de arbejdsløse som mister dagpengene og har stor risiko for at komme over i langtidsledighed det de ufaglærte og faglærte arbejdsløse som har brug for de kompetencer der efterspørges på arbejdsmarkedet og sidst men ikke mindst

den store ungdomsarbejdsløshed som kan hænge fast i mange år hvis ikke vi gør noget vi laver en midlertidig forhøjelse af jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere

fordi vi ved at de arbejdsløse der kommer ind i en privat virksomhed har større mulighed for at komme i ordinær beskæftigelse vi øger varslingspuljerne da det har vist sig at være et nyttigt redskab i forhold til de lokalområder der oplever større afskedigelser der bliver etableret en uddannelsespulje på ikke mindre end to

jobcentrene kan søge kan give tilbud om målrettet uddannelse til ufaglærte og faglærte ledige og sidst men ikke mindst findes der finansiering til en del af den omfattende ungepakke regeringen har sat i værk for at bekæmpe netop ungdomsarbejdsløsheden og som gør rigtig mange og gode ting alle de gode og nødvendige initiativer skal finansieres

og derfor har vi valgt at flytte penge fra aktivering til

en markant og klar prioritering af uddannelse

en veluddannet arbejdsstyrke i fremtiden og hvis vi ikke allerede nu begynder at prioritere uddannelsen højere kommer vi som samfund særligt de ufaglærte i klemme i fremtiden for så bliver situationen den at virksomhederne kommer til at mangle den nødvendige uddannede arbejdskraft samtidig med at ufaglærte i stigende grad vil få

vanskeligt ved at finde arbejde nu ved jeg også at det eneste rigtige at gøre i en krise er at uddanne dem som ikke kan få job og styrke opkvalificeringen af lønmodtagerne og dermed undgå at de ledige ender

at hænge fast i ledighedskøen som langtidsledige

men når jeg siger fokusere på uddannelse så mener jeg bestemt at vi har vist vejen

er stærkt medvirkende til at folk får fodfæste på arbejdsmarkedet når virksomheden

til at opkvalificere deres medarbejdere

får noget erfaring på arbejdsmarkedet og stor mulighed for at få job i den virksomhed de er kommet i

egne folk på noget efteruddannelse og det er der også nogle

en ting ved jobrotation som jeg vil påpege

det ærgerligt at ministeren ikke er til stede

jeg håber at ministeren vil være med til at se på det

administrative bøvl der er for virksomhederne når de skal have folk i

i den forbindelse har der også været en artikel i blandt andet nordjyske i dag hvoraf det fremgår at

virksomhederne igennem denne jungle

at ministeren ville se lidt på om man kunne

af alt det bøvl så der var en nemmere tilgang for arbejdsgiverne og for folk i

det så bliver gjort på med driftsloft men jo ikke værre end det der blev lavet i to tusind og ti

for forslaget og ser frem til udvalgsbehandlingen se om vi kan få ministeren overtalt til at lempe de administrative regler for virksomhederne og ad den vej hjælpe flere virksomheder til en nemmere adgang til at få folk i jobrotation

kan lade sig gøre og jeg håber også at ministeren kan se at det er noget vi skal have

man bruger en krisetid hvor der også er arbejdsløshed til at fastansatte medarbejdere kan få noget efteruddannelse og vikarer som for eksempel kunne være arbejdsløse kan så blive taget ind til at passe de faste job imens det er en utrolig god ordning vi synes også

der skal laves en skriftlig aftale når en arbejdsløs får en mentor det virker faktisk meget ubetryggende at at det viser sig at der er givet tilskud til mentorer i det kommunale system

de pågældende arbejdsløse ikke har været klar over at de

havde en mentor så det er selvfølgelig en elementær ting at der bliver indgået en skriftlig aftale

mellem den ledige og

med hensyn til det her driftsloft som er blevet omtalt så virker det på mig meget besynderligt at man under den borgerlige regering har sænket

driftsloftet altså

så vidt jeg husker cirka fem tusind kroner jeg har ikke haft tid til at slå det op her under debatten men jeg mener det var cirka fem tusind kroner og nu bliver det så sænket med tusind

og det bliver så fremstillet som et kæmpe problem så havde man da et fem gange så stort problem under den borgerlige regering

beløbets størrelse

venstre kan have ret i en enkelt ting af det der er blevet sagt og det er at

den opsøgende indsats for at

få mere gang i jobrotationen jeg hører at at der er tale om at nogle arbejdsgivere synes at det papirarbejde der ligger i det er besværligt osv

og det kunne man måske se på fremover men jeg vil så også sige at når venstre tiljubler

at de gør det på en helt fantastisk måde og

nogen der må blande sig i det så kan man jo undre sig over at kommunerne ikke allerede nu har fundet ud af at de burde lave noget mere opsøgende arbejde for at sætte gang i jobrotation hvis det var sådan at kommunerne altid gjorde det rigtige som fru ulla tørnæs påstår

i lang tid have gjort et stort stykke arbejde for at opsøge arbejdsgivere for at få sat gang i jobrotationsprojekter

det giver da stof til eftertanke at der findes arbejdsgivere som synes at pengene kan bruges bedre end at give dem til

nu skal arbejdsgiverne jo huske at det er både fagforeninger og virksomheder der sammen laver jobrotation og

de ting i en sammenhæng ud over det skal jeg bemærke at der er en række kommuner der yder en ekstra service med jobrotation for eksempel ved at tilbyde at koordinere noget af bureaukratiet som herre bent bøgsted efterlyste jeg kan fortælle at hjemme i min egen kommune

kommunen og jobcenteret og byens skoler gået sammen

stiller de sig til rådighed for at lave alt

på den måde kan man komme temmelig langt lokalt det var måske et svar til herre bent bøgsted på på hvordan man kunne arbejde og hvis det kunne fremmes ved at man tog nogle af pengene fra arbejdsgiverne som tilsyneladende ikke vil have dem

meget fint vi håber at der nu kommer mere gang i jobrotationen fordi det er det bedste redskab vi har i arbejdsmarkedspolitikken det ubetinget bedste redskab

mulighed for at komme på efter eller videreuddannelse hvad vi jo i den grad har brug for idet man må både håbe og forvente at markedet igen kommer ud af sin krise det vi nu mangler er at timerne i jobrotationsstillingerne tæller med til optjening af dagpengeretten

jo helt meningsløst at de timer ikke tæller med det er et stykke ganske ordinært arbejde som

mens de faste arbejdere er

himlen at de ikke tæller med

i genoptjening af dagpengeretten vi synes det er fornuftigt at en del af aktiveringsmidlerne anvendes der hvor de gør mest gavn nemlig til rigtig uddannelse

jeg stiller mig meget måbende over for at

kan lyde fornuftigt men det er det ikke det er det ikke fordi det ganske enkelt ikke er en rationel måde at bruge ressourcerne på som eksempel

hundrede og halvfems million kr som regeringen har afsat til jobrotation i forbindelse med akutpakken vil få

det vil sige at det er over en

en rationel måde at bruge de ressourcer vi har på i det hele taget

er effekterne stærkt

sådan at hvis man ikke sender nogle ledige ud i jobrotation så kommer de slet ikke i arbejde

er yderst tvivlsomme

som ansvarlig politiker hele tiden må vurdere om de ressourcer man bruger skaber værdi og hvis de ikke gør det

skaber tilstrækkelig værdi så er det ikke en rationel måde at bruge pengene på det man bør gøre er at holde fast i den dagpengereform

fordi vi kan se at den virker og så bør man i øvrigt bruge de ressourcer vi har i vores samfund på nogle mere rationelle ting

jeg i arbejdsmarkedspolitikken det er er rigtig fint jeg synes det er vigtigt at forholde sig til hvad det er for prioriteringer vi kan

vi kan gennemføre en ungepakke hvor vi satser på jobrotation

nyuddannede sygeplejersker vi kan satse på voksenlærlingeordningen lad mig minde om at den gruppe i danmark der har den højeste arbejdsløshed overhovedet er de fem og tyve til ni og tyve

mange er ufaglærte uden uddannelse tænk hvis flere af dem kan komme ind i en voksenlærlingeordning og få et fag få et stærkt fundament at stå på for deres fremtidige arbejdsliv

der skal styrke at flere unge går i gang med en uddannelse

finansierer det her jo blandt andet også det vi allerede har diskuteret

med de penge og jeg bliver nødt til lige at understrege også i forhold til hvad venstres ordfører sagde at det jo

at vi tager penge væk fra beskæftigelsesområdet vi vælger så at sige at hegne nogle af de mange milliarder der årligt bruges på beskæftigelsen ind og sige ja

alle mulige redskaber man kan benytte sig af i kommunerne men vi vil gerne have

i en periode hvor der er arbejdsløshed satses på

vores arbejdsløse altså vi tager ikke penge væk vi forringer ikke indsatsen men vi hegner nogle af pengene ind og siger dem skal i bruge til uddannelse

jobrotation det synes jeg

drive beskæftigelsespolitik på derudover fremmer vi

den private brug af jobrotation og det er godt modsat

udvide og bruge det ligegyldigt om der er høj eller lavkonjunktur men i den situation vi befinder os i lige nu synes vi at at jobrotation er er virkningsfuldt og godt vi ved jo fra nogle af de effektmålinger der er lavet i nordjylland at beskæftigelsesgraden er rigtig rigtig pæn

at en del af den arbejdsstyrke der er i arbejde altså de mennesker der går på arbejde hver eneste

et nødvendigt kompetenceløft og samtidig med det skaber vi jobåbninger hvor den nyuddannede men ledige unge eller den langtidsledige eller for den sags skyld andre ledige får muligheden for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet man må ikke undervurdere hvad det betyder at have et vikariat på

en god dansk virksomhed kan gøre forskellen på om man kommer i arbejde eller ej og hvor hurtigt

erfaringerne er vigtige netværket etableres og det klæder et cv

lovforslaget derudover også en målretning af

sådan at der fremover skal ligge en skriftlig tilkendegivelse når der indgås en

alle folketingets partier til det delelement i lovforslaget det er jo så det mindste af forslagene så det er ikke noget der kan løfte

vi skal også finde de positive

et forslag fra regeringen der nyder helt bred

private og der er mange der er kommet på kurser

det administrative bøvl selvfølgelig kan erhvervskontoret hjælpe private virksomheder

det virker uoverskueligt

sin plads at se om ikke der er nogle arbejdsgange der kan forenkles i det administrative

af alt det papir jeg tror ikke det er noget der koster noget særligt

for private arbejdsgivere så de måske også

vi skal passe på med ikke at umyndiggøre og klientgøre

jeg anser jo jobrotation ligesom alt muligt andet

at være et middel og ikke et mål og derfor er jeg altid villig til at diskutere om der er noget der

og om der er noget der kunne sættes i stedet jeg ved ikke hvad det er spørgeren konkret tænker på men jeg vil gerne understrege at i den nuværende situation synes vi fra regeringens side at jobrotation er et af de bedste midler der er fordi vi får understøttet den løbende voksen og efteruddannelse som der er behov for samtidig med at der bliver skabt jobåbninger og det er jobåbningerne

nødvendige her og nu men jeg er altid villig til at diskutere om vi kan indrette beskæftigelsespolitikken

ikke samvarierer fuldstændig med de kvalitative selektionsårsager der anvendes i praksis kan det ikke udelukkes at resultaterne overvurderer effekten af jobrotation det vil sige at når man taler om er gode erfaringer bør man måske lige nævne at den forskning

området siger at det er enormt usikkert

en beskæftigelsesindsats og så følger vedkommende

eksempelvis noget mere langsigtet viden om hvad det er der sikrer varig beskæftigelse

ud på arbejdsmarkedet og det er vigtigt i sig selv men målet skal jo være at flere mennesker opnår en varig tilknytning og at vi bliver bedre til at modarbejde det der også er en tendens nemlig at der er nogle der flakker ind og ud af vores arbejdsmarked og derfor bliver meget sårbare eksempelvis over for konjunkturernes

arbejdspladser udflytter af danmark så vi har behov for at vide mere om de langsigtede effekter

og det er jo for lavt et tal vi skal op på måske titusind hvis vi kunne magte det og jeg synes ikke det er dyrt når man tænker på at man faktisk uddanner folk kvalificerer folk samtidig med at man giver dem et godt

er jo ikke gratis at uddanne folk det koster jo

holde vores arbejdsstyrke på en høj standard

havde lidt penge til arbejdsgiverne hvis de ville have dem

udtryk for mål og resultatstyring med det her lovforslag går man faktisk refusionen til kommunerne

stik modsatte retning af

derfor er jeg selvfølgelig bekymret for når ministeren kommer med et lovforslag af den her karakter

handler om at øge mindre virksomheders udgifter til sygedagpengeforsikring

omkostning på samlet set syv og tredive million kroner

her de mindre virksomheder det lyder måske ikke af meget i det store samlede billede men

kan støtte som det klart fremgik af venstres finanslovudspil som jeg

brug for at der skabes rigtige private arbejdspladser så væksten kommer tilbage det kræver efter venstres opfattelse målrettede skatte og afgiftslettelser som forbedrer vores konkurrenceevne

genskaber optimismen i det danske samfund

der er brug for færre afgifter og flere arbejdspladser regeringen gør desværre det modsatte med dette lovforslag vi har brug for at flere vil etablere sig som selvstændige erhvervsdrivende vi har brug for flere iværksættere og

vi skal ikke yderligere beskatte eller belaste de danskere der

tilfælde vil betyde at de mindre private virksomheder skal dække firs procent af den samlede præmie til sygedagpengeforsikring i stedet for

op til en sanering af erhvervsstøtten med saneringen frigøres midler til nye højtprioriterede initiativer men disse penge går ikke tabt over for virksomhederne de omprioriteres

centralt for at sikre grundforskning og udbud

til fordel for danske virksomheder socialdemokraterne

herre joachim olsen

pålægge mindre virksomheder øgede udgifter det er meningen at de skal bruge deres kapital til at skabe

udgifter der bliver lagt på mindre virksomheder jo

og det synes vi ikke i dansk

er rimeligt det burde være sådan at man kan sige til små virksomheder at

i stedet for at gå den anden vej

gør hvad man kan for at lægge flere udgifter på

det lyder måske ikke af så meget

deres udgifter stiger med en

som det blev sagt tidligere mange bække små

at det er uoverskueligt og de får ikke tak for at de prøver på at skabe mere omsætning og flere arbejdspladser

bliver bare pålagt flere og flere udgifter det er ikke ret og rimeligt og derfor siger vi nej til det her forslag det er jo et forholdsvis lille forslag

der er ikke så meget ellers at kommentere man burde

hvordan man så ville finde penge til finansloven i stedet for at gå efter hvor man nu lige

få millioner i det her spil

der ikke nogen der får mig til at tro på at det skulle føre til at de her mindre firmaer lukker og at der

sådan sådan hænger det ikke sammen jeg vil ovenikøbet sige

de her mindre selvstændige erhvervsdrivende skal komme med

er meget utilfreds med at det stiger med en

kan de jo melde sig ud af den det tror jeg så ikke

er rigtig god fordi man jo ikke ved

hænger på en stor udgift i den her tre

så slipper for det meste hvis man tegner den her forsikring så

sf vil stemme for det her

at det forholder sig sådan problemet er også at den argumentation der bliver brugt både her og i

spørgsmål om hvorvidt den linje som liberal alliance kører i de her sager

virkeligheden betyder at man mener at virksomheder i danmark skal betale

og afgifter til det offentlige sådan kunne man godt fortolke noget af det der bliver sagt

jeg i hvert fald sige at det ikke er sfs synspunkt at det skal være sådan der vil vi holde fast på princippet som jeg startede med

når man vil gøre sig til bannerfører for virksomhedernes ve og vel

vil jeg egentlig give det gode råd til de borgerlige partier at de udvælger sig nogle emner og nogle sager

der er noget kød på i stedet for det her

den forudsætningsløse dansker den almindelige vælger vil sige til sig selv

det er noget pjat at fremstille det som om knap hundrede kroner om måneden for en mindre selvstændig erhvervsdrivende skulle bringe job

meget mindre end det beløb man får pudset vinduer for hvis det

som vi i fællesskab uddeler til borgerne i danmark og

skal det være jeg er virkelig stolt over at være bannerfører for en markant erhvervspolitik

herre eigil andersen om hvor går smertegrænsen for sf for det kan jo være at der kommer andre forslag som også pålægger virksomhederne bare sådan en lille afgift

eigil andersens argumentation formentlig være den samme derfor synes jeg

sf hvor går smertegrænsen hvornår mener herre eigil andersen at incitamentet til at oprette en arbejdsplads ikke længere er til

i danmark er et særdeles vigtigt fundament for at vi har et godt samfund og der er ingen tvivl om at deres indsats

hjørnestenene når vi skal tale om hvorfor vi har et velfærdssamfund

at hævde at det er et problem hvis en mindre selvstændig erhvervsdrivende skal betale

der skal man udvælge sig sine kampe med omhu efter min opfattelse og holde fast på at det er noget der har meget små proportioner

så vil jeg til debatten sige

en afgift der er tale om en øget egenfinansiering for at blive i de borgerliges sprog det er tilsyneladende nødvendigt at tale deres sprog for at de kan forstå det

er stadig væk tale om et tilskud og en liberalist burde jo væmmes ved at se

et forslag hvor der er tale om statssubsidiering af de private virksomheder og en rigtig liberalist ville jo kræve en omgående privatisering af sådan en forsikringsordning det er klart nu skal vi så

at betale firs procent af deres egen udgift det er dog for galt jeg synes ikke der er noget galt i det her der er tale om en god hjælp til de små virksomheder og den skal blive ved efter min mening også gerne for statens penge

arbejdere i det her land det mener jeg han gør rigtig dårligt

at når en virksomheds omkostninger stiger

færre ressourcer til at ansætte nye arbejdere der bliver færre ressourcer til at give de eksisterende arbejdere en højere løn

færre ressourcer til at nedsætte prisen på de varer som

ikke virksomhedsejerne der skaber værdierne i danmark det er arbejderne i

at arbejdsgiveren ikke skal give sygeløn til en arbejder når vedkommende

at fastholde den gode arbejdskraft derfor er det

mulighed for at få statsbetalt en del af denne

gøre sig det tankeeksperiment at man privatiserede

ordning og spurgte forsikringsselskaberne ude på det private arbejdsmarked

komme til at betale et sted mellem en hundrede og tyve og en hundrede og halvtreds procent for den her ordning i stedet for den pris de i dag kommer til at betale nemlig firs procent

de fleste små arbejdsgivere vil være rigtig glade ved at vi fortsætter ordningen på den her måde derfor kan vi

er et lovforslag som trækker i den forkerte retning

derfor imod det jeg kunne jo blive i den argumentation som sfs ordfører lagde for dagen

det kan da godt tænkes at det her svarer til

neddroslede nogle andre omkostninger det kunne blandt andet være til at få pudset vinduer det gjorde man så i stedet for selv

spreder sig som ringe i vandet ud i andre brancher derfor er vi imod det her forslag fordi det her er et forslag som trækker i den forkerte retning i en tid hvor vi har desperat behov for lovforslag som trækker i den rigtige retning

de sygedagpenge som den ansatte

ordning var blandt andet at støtte denne gruppe af arbejdsgivere således at risikoen for store udgifter

cirka fireogtredivetusind mindre private virksomheder som

en sygedagpengeforsikring og det er disse fireogtredivetusind mindre private virksomheder

straffet af regeringen og enhedslisten arbejdsgivernes bidrag

ønsker at skabe vækst i det her land vækst kommer ikke ved at der igen smides stakkevis af byrder på de private virksomheder

hvad det er pengene skal bruges til derfor vil jeg sådan set gerne gøre opmærksom på at den sanering vi har

der gør at vi kan frigøre midler til andre områder som også er vigtige ikke mindst i en krisesituation

forskningen og og uddannelsen af vores unge og af de fremtidige generationer i danmark

belastningen på på dansk erhvervsliv og konkurrenceevnen

den diskussion også har et stærkt fokus på at vi skal have en dygtig arbejdsstyrke at noget af det der

og i den henseende og i øvrigt

da afgørende vigtigt at vi forsker

hvad fremtidige markeder har behov for

at vi bare kan forøge udgifterne til forskning uden at tilvejebringe indtægterne et sted fra

forskning i danmark hvis vi ønsker

det er det der gør at at vi har været nødsaget til at sanere erhvervsstøtten og det er det

det er værd at notere sig at det stadig væk

en forsikring i forhold til sygemeldte medarbejdere i

have et højt uddannelsesniveau er en i mine øjne helt undervurderet parameter i den globale konkurrence

at afdække udforske se nye markeder spiller

at forskning hænger uløseligt sammen med vores evne til at skabe skabe arbejdspladser når jeg bringer forskning ind i diskussionen af det her lovforslag som handler om sygeforsikringen for mindre

det fordi jeg synes det er nødvendigt at understrege hvad

jo kendt for netop at gå ud og yde en støtte til virksomheder som netop udvikler nye produkter netop kommer ind på nye markeder

at når højteknologifonden har haft fingrene nede i et projekt

til seks og tyve medarbejdere

man

en god ordning men det har vi fortsat med lovforslagets vedtagelse og som jeg sagde det før hvis vi ønsker at kunne prioritere forskningsmidler i danmark i den økonomiske situation vi står i så er vi også nødsaget til at prioritere de midler et sted fra og det er

nødt til at understrege at der er rigtig meget evidens for at en hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet gavner

et unødvendigt pres på mennesker der har behov for ro og hvile lige så vigtigt er det at vi tilrettelægger indsatsen på sygedagpengeområdet sådan at de sygemeldte der overhovedet kan det vender hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet enten helt eller delvist for alt tyder på at det er det der gavner den enkelte og i øvrigt også

har og her er der altså alene tale om at mindre erhvervsdrivende private arbejdsgivere kan få refunderet en del

deres udgifter så udestår der

og det og det er en diskussion som som jeg finder helt relevant men men jeg vil sige at hvor enhedslisten måske har øje for om man kan lave en yderligere belastning af arbejdsgiverne

har jeg måske lidt mere øje for hvordan arbejdsskadesystemet kan understøtte

være i form af foruddefinerede og mere målrettede initiativer som trin for trin beskriver aktiviteter der gennemføres på virksomheden ville det ikke være nemmere at tilpasse arbejdsmiljøindsatsen til virkeligheden på arbejdspladsen i stedet for at tilpasse virkeligheden til et lokale i beskæftigelsesministeriet hvor aftalen blev indgået er det den tillid parterne i aftalen har til vores sikkerhedsorganisation hvem skal sikre at nye ideer og erfaringer i form af styrkelse af forebyggelse og fastholdelse opsamles og at den deles med andre venstre er enig i at der skal være et tilsyn men det som parterne bag aftalen lægger op til er at øget tilsyn skal styrke forebyggelsen i venstre tror vi

den rette vej havde været at øge fokus på de ressourcer vi i forvejen har på arbejdspladsen nemlig sikkerhedsorganisationen for arbejdsmiljøet varetages og udvikles i virksomhederne i et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i venstre vil vi også gerne beklage at bestyrelsens rolle indskrænkes og at bestyrelsen gøres mindre det vil uden tvivl reducere indflydelsen fra dem det hele handler om nemlig parterne på arbejdsmarkedet venstre stiller sig uforstående over for denne devaluering af parterne venstre kan ikke støtte

for at være en del af et fællesskab ja af alle mulige årsager uanset alle de mange gode intentioner

er der stadig væk i dagens danmark alt for mange

skader bliver syge eller nedslidte af at gå på arbejde folketinget har gennem de senere år truffet en række beslutninger der betyder at vi alle skal arbejde længere pensionsalderen stiger gradvis og efterlønnen forringes

de tanker der lå bag forebyggelsesfonden og også om de nye initiativer bag fremtidens forebyggelses og fastholdelsesfond

og at øge forebyggelsen af ulykker skader og nedslidning

om at de der bliver ramt kan blive fastholdt på arbejdsmarkedet

af hensyn til samfundet jeg vil gerne fremhæve et par ting i den aftale der ligger

med udgangspunkt i den faktuelle viden vi har om branche og fag der er særligt belastende bliver givet øget støtte til arbejdsgiverrådgivning flere midler i

forebyggelsespakken særlige tilsynsindsatser for nedslidning og i forhold til det psykiske arbejdsmiljø helhedsplan for arbejdsulykker i bygge og anlægsbranchen for det andet

for at fondens penge kan bruges på fastholdelse

støtte til at kommunale kan oprette

fleksjobbonus til virksomheder etablering af landsdækkende fastholdelsescentre og udvikling af nye metoder til tidlig indsats over for arbejdsskader

der ligger i den nye forebyggelses og fastholdelsesfond

virkelighed der er på arbejdsmarkedet i dag det må være sådan at alle uanset hvilket arbejde de udfører som udgangspunkt kan have et langt og sikkert arbejdsliv desværre

det skal være målet det må være sådan at man kan fløjte når man tager på arbejde og at man også kan fløjte glad når man tager hjem igen socialdemokraterne støtter forslaget og ser frem til at de mange gode tanker

kan blive udmøntet i virkeligheden til gavn for at styrke arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser og for alle dem

en eller anden måde har svært ved at holde

rådgivere har arbejdet med forebyggende tiltag som er målrettet den enkelte virksomhed men som også har et udviklende sigte i form af nye metoder nye redskaber eller nye tilgange det har haft den fordel at der var plads til kreative og innovative tiltag der var understøttet af netværk

i lokale ideer og lokalt engagement lovforslaget lægger op til

tiltag der kan være mulighed for en central del af forslaget er at der udarbejdes forebyggelsespakker

der er allerede i dag forebyggelsespakker som har været en god ting for de små virksomheder der har svært ved at overskue at gå i gang med store projekter

i den nuværende sammenhæng hvor der er plads til store projekter på grundlag af lokale kreative ideer og muligheder

et godt grundlag for at etablere pakker så bliver det jo i orden men pakker i sig selv skaber ikke nogen fornyelse bygger ikke på nogen nye ideer giver ikke nogen nye metoder kort sagt

ikke megen udvikling i pakker de kan bruges til at udbrede gode erfaringer

være med til at implementere forebyggende tiltag i virksomheder men hovedsigtet med forebyggelsesfonden

simpelt hen hvis man gennemfører det her lovforslag under bemærkninger til lovforslaget

der er støtte til kommunal indsats

står der at man kan støtte indsatser i kommuner

til formål at afdække arbejdsevnen hos en borger med henblik på at denne får fodfæste på arbejdsmarkedet støtten kan også gives i form af tilskud til en virksomhed der tilbyder en borger job på nedsat tid eller job med særlige hensyn det vil sige at man kan få tilskud til en konkret fastholdelsessag for enkeltpersoner og det er selvfølgelig en prisværdig indsats men det er altså ikke noget der skaber ny viden eller udvikling eller skaber noget som helst der kan bruges i andre sammenhænge

flytter man midler fra udvikling og innovation på

til driftsopgaver er det virkelig det man vil er det virkelig det forebyggelsesfonden skal udvikle sig til samtidig giver man ministeren beføjelse til at udpege områder hvor der skal være indsatser indsatser forstås i den her sammenhæng

initiativer aktiviteter indsatsen omfatter skridt for skridt det er ministeren der bestemmer hvilke grupper

hvem der kan søge og hvad der gives penge til der tales om at målrette midlerne fra forebyggelsesfonden ministeren sagde ved præsentationen af aftalen

om målrettet at bruge en milliard kroner på forebyggelse og fastholdelse med de penge kan vi både forebygge at folk kommer til skade eller bliver nedslidte samtidig med at vi sætter ind for at fastholde eksempelvis seniorer og personer med nedsat arbejdsevne på arbejdsmarkedet mener man virkelig at man på den her styrede måde kan få større effekt af midlerne end hvis fonden var fortsat som hidtil eller

at man har brug for penge til nogle fastholdelsestiltag og så var fonden et nemt sted at finde dem der vil ikke længere være den forebyggelsesfond der i en årrække har givet anledning til en lang række projekter som har givet viden udvikling og ikke mindst

skabt lokalt arbejdsmiljøarbejde og netværk og videndeling undskyld mig men det er simpelt hen for dumt at ødelægge den indsats det havde jeg faktisk ikke troet om den nuværende regering som jeg forestillede mig støttede et stærkt arbejdsmiljøarbejde

der hidtil har været brugt i forebyggelsesfonden

en forkert vej jeg tror at vi får mindre godt arbejdsmiljøarbejde ud af det her vi får lavet noget som vi godt kender i forvejen men vi får ikke nogen udvikling vi får ikke skabt noget der er bedre end

forebyggelse i forhold til de problemer der er

ude på arbejdsmarkedet ved at lave enkelte tiltag over for enkelte medarbejdere rundt omkring så er vi altså nødt til at løfte det det her

arbejdsmiljøarbejde

at gå ud at

vi har stadig væk alt for meget nedslidning på de danske arbejdspladser både offentlige og private og derfor er det vigtigt at der

vold og trusler som personalet bliver udsat for det kan være høje følelsesmæssige krav og tidspres der kan føre til både stress og

at der nu bliver lavet nogle særlige tilsynsindsatser inden for for eksempel hjemmepleje døgninstitutioner psykiatri og blandt lærere sygeplejersker og socialrådgivere det er der hårdt brug for og det kan man bestemt bekræfte i de her faggrupper vi er også meget glade for i sf at der bliver lavet en handleplan mod arbejdsulykker i bygge og anlægsbranchen som er den farligste branche

der er alt for mange ulykker og det er der stadig væk

for bygge og anlægsområdet i forhold til antal beskæftigede medarbejdere som som vi har i danmark så vi er meget tilfreds med at der skal gennemføres nogle flere landsdækkende kontrolaktioner fra

at man vil lave en handlingsplan om at forebygge arbejdsulykker i bygge og anlægsbranchen som arbejdstilsynet og de relevante parter på arbejdsområdet altså arbejdsgivere og fagforbund vil blive inddraget i at lave vi er sikre på at den metode med at lave sådan et trepartssamarbejde om nogle forpligtende indsatser for at nedbringe antallet af arbejdsskader

metode som vi også med stor glæde vil kunne bruge inden for andre fagområder

gjort nogle ting for at lave nogle udviklingsprojekter

på et senere tidspunkt i sit liv og

rummer en risiko for at der bliver efterladt ældre lønmodtagere på arbejdsmarkedet som ikke kan holde til de ekstra år de skal arbejde

også en stor betydning at man prøver

at udvikle noget som gør at arbejdsbelastningen for visse ældre medarbejdere kan

det er uhyre vigtigt at man på den måde begynder at opbygge

viden om hvordan man kan lægge tingene til rette

nogle gode ideer som kan bruges på forskellige arbejdspladser

et godt arbejdsliv også som senior er også for sf et meget vigtigt punkt der kunne nævnes en række andre men det vil jeg så afstå fra

af fondens arbejde i udspillet et godt og langt arbejdsliv for alle ikke mindst er vi tilfredse med at fonden med målretningen øger indsatsen for

bedre psykisk arbejdsmiljø det handler om målretning af forebyggelsesindsatsen i form af støtte til arbejdsmiljørådgivning til forebyggelsespakkerne særlige tilsynsindsatser over for de nedslidningstruede brancher

især tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

af ulykker inden for byggebranchen det er en direkte målretning mod de arbejdspladser der har det

det handler også om en særlig indsats for at fastholde flere på arbejdsmarkedet og inklusion af dem som har en meget begrænset arbejdsevne

over for eksempel indføres en bonus for oprettelse af fleksjob på ti timer

bonus eller ej tvivlsomt i hvilket omfang der overhovedet vil blive oprettet disse job langt de fleste af de mennesker hvis arbejdsevne er så reduceret hører til på førtidspension hvilket imidlertid bliver langt vanskeligere at opnå med regeringens og de borgerlige partiers ubehagelige og asociale forringelser af førtidspensions og fleksjobordningerne vores støtte til bonusordningerne er derfor ikke en accept af denne såkaldte reform men støtte til et lillebitte plaster

for det andet er det afgørende at bonussen ikke bliver en tilskyndelse tilskyndelse til kassetænkning hvor arbejdsgiverne i stedet for et fleksjob på flere timer opretter flere

at bruge afsatte midler til at finansiere tiltag i ny lovgivning

at man bruger forebyggelsesfonden til delvis at finansiere den såkaldte reform af

frem for at bruge alt til etablering af rehabiliteringsteam grundlæggende bør den type finansiering findes andetsteds når vi alligevel nikker ja til målretningen og dermed også til dette lovforslag skyldes det at disse tiltag trods alt kan være med til at mindske de negative konsekvenser af lovgivningen på førtids og fleksjobområdet til sidst vil jeg sige at forslaget er en form for nyudvikling som jeg går ind for desværre

kun i meget lille udstrækning gjort nogen fremskridt for arbejdsmiljøet indtil videre jeg tror og håber på at regeringens målretning gør det bedre og jeg tror og håber på at vi sammen kan følge op på dette lovforslag hvor vi ser på hvad der virker og eventuelt ikke virker vi ved jo godt at alt for mange projekter ikke virker men på den anden side

der også projekter som virker det bliver muligt også i fremtiden og alt i alt vil jeg stemme ja

er kritisabelt at der ikke længere er frie midler til virksomheder

vi er af den opfattelse at det er ude på virksomhederne man bedst kan vurdere hvordan en indsats skal gøres i forhold til især forebyggelse det er derude man kender medarbejderne

man har en viden om hvad der eventuelt kunne gøres

også kritiske over for den politisering der er af forebyggelsesfonden

siddende minister får en større magt til

frygte at de blev politisk bestemte og

kritiske over for det med at man tilfører midler til

i det hele taget den her tro på

at arbejdsmiljøet bedst varetages ude på virksomhederne i samarbejde med arbejdsgivere og arbejdstagere

arbejdstilsynet nu også får finansieret nogle af deres driftsopgaver

at det er de

af syge og handicappede i slutningen af december

og elleve blev den første evalueringsrapport afleveret og den viste jo

projekterne at påvise de egentlige effekter af projekterne

og tolv at målrette forebyggelsesfondens indsats med henblik på at få et mere direkte sammenspil med beskæftigelsesindsatsen

det lyder jo i princippet rigtig fint men kæden hopper hurtigt af når man læser lidt længere ned

det jo mærkeligt at formålsbestemmelsen nu bliver bredere og

mere rummelig end hidtil og man kunne jo egentlig sige at det er det modsatte af en målretning

tale om en målretning men faktisk om et helt nyt fokus for forebyggelsesfonden hidtil har fonden blandt andet haft som fokus at forebygge nedslidende rutiner og arbejdsgange styrke genoptræning og

indsatser der forebygger psykisk og fysisk nedslidning arbejdsulykker erhvervssygdomme fastholdelse af seniorer og medarbejdere med nedsat arbejdsevne og mere inklusion på arbejdsmarkedet konservative synes

det er rigtig fint med et beskæftigelsesperspektiv men som en række af

handicappedes de syges og de socialt udsattes perspektiv nu helt udlades for beskæftigelsesperspektivet afløser jo det eksisterende og et skift i fokus vil betyde at handicappede syge og socialt udsatte vil blive glemt

men jeg glæder mig nu over de mandater

med arbejdsmiljø at vi jo altid

utrolig mange ord derpå og det er de færreste der ikke er tilhængere af

så svært for os at få det fuldført i danmark for

vi ved rigtig meget om arbejdsmiljø og

for dårligt arbejdsmiljø på for mange arbejdspladser der er for mange

som relaterer sig til alvorlige arbejdsulykker og manglende sikkerhed

min egen tilgang som socialdemokrat til

vi skal lade være med at lade som om

det må være sådan at det er dem der går på arbejde i danmark og risikerer liv og helbred førlighed en ordentlig seniortilværelse på grund af deres arbejdsmiljø

forebyggelsesbegreb for forebyggelse er ikke bare at forebygge at problemerne opstår forebyggelse er også

fastholde mennesker på arbejdsmarkedet og dermed forebygge

passiv overførselsindkomst

vi laver en fokusering sådan at

er brugt temmelig mange af fondens midler

en del af projekterne der har gavnet den virksomhed hvorpå projekterne har været etableret og forankret men det har som i øvrigt også den konservative ordfører var inde på knebet gevaldigt med at få udbredt

de erfaringer og dermed få pengene til

på en større del af det danske arbejdsmarked og med de

er det da en politisk forpligtelse at sikre at pengene bliver brugt bedst muligt så ja vi vender perspektivet i stedet for

samler vi indsatsen der hvor vi ved det batter noget og hvor vi kan komme til

lade flere mennesker omfatte det er derfor vi kører videre ad det spor der handler om forebyggelsespakker det er derfor vi prioriterer de særlige

hvad angår det psykiske arbejdsmiljø vi har

går på arbejde det er udbredt mange steder ikke mindst i den offentlige sektor

når man egentlig bare passer sit arbejde som parkeringsvagt

borgerebrugere eller fra pårørende det kan være en enorm belastning og det er noget af det vi tager fat på

med det psykiske arbejdsmiljø

en fleksjobbonus det er nødvendige elementer

reformen af førtidspensionen og fleksjobområdet og jeg er helt opmærksom på at den reform er indgået med nogle partier i folketinget og ikke

det her lovforslag men så meget desto vigtigere er det jo at enhedslisten har tilkendegivet sin opbakning til

arbejdes med nogle af de elementer der er nødvendige

et ordentligt tværfagligt samarbejde til at fungere

jeg gerne fremhæve det landsdækkende fastholdelsescenter seniorpakkerne som er et

initiativ ligegyldigt hvad man måtte mene om tilbagetrækningsreformen som blev

under den tidligere regering står det jo klart for alle at der er stadig flere på vores arbejdsmarked der skal blive på arbejdsmarkedet

vi har behov for at få udviklet metoder og strategier for hvordan

synes jeg er prioriteringen af seniorområdet helt afgørende i forhold til

vil der jo være en en fornyet politisk drøftelse af hvordan pengene bruges bedst muligt og

i øvrigt sige at loven som lovforslaget ligger her giver hjemmel til at man eksempelvis kunne give projektstøtte

er det man synes er den rigtige vej men jeg synes selvfølgelig at den udmøntning der ligger her er den bedste måde vi kan bruge pengene på så vi får et

modsat gælder det så eksempelvis med tta projektet

altså tilbage til arbejdet projektet som også er finansieret i forebyggelsesfonden

men men dér er der lavet

erfaringer som kan omsættes og oversættes til til andre områder

intet til hinder for at man ude på den lokale arbejdsplads til stadighed kan lave projekter der relaterer sig til

skal vi være sikre på at pengene når ud til flest muligt vi ved rigtig meget om arbejdsmiljøet i dag

om det forebyggende arbejde og nu tror jeg at

har i dag og så skal man i øvrigt huske på at forebyggelsesfonden kan noget men det primære ansvar for at vi har et ordentligt arbejdsmiljø i danmark

hos den enkelte arbejdsgiver og hos de medarbejdere der er på virksomheden og det er der vi skal have arbejdsmiljøindsatsen forankret og

tilbagetrækningsreformen sagt med andre ord

det er godt at der skabes ro og vished for en lille gruppe borgere der ellers stod med udsigt til at kunne miste retten til seniorjob

i lovforslaget som sådan

blot gentage at venstre kan støtte det foreliggende lovforslag

det synes vi fra venstres side er helt ret og rimeligt set i lyset af

store ændringer som tilbagetrækningsreformen som sådan medfører hvilket vi naturligvis er glade for men her her er der en lille gruppe af borgere

det forholder sig vi er glade for at der nu bliver taget højde for en problemstilling som blandt andet har været fremhævet fra kls side siden vi

have sagt til den nuværende minister

her var et problem som dansk folkeparti gerne ville have regeringen tog højde for

hør og bør kom til godkendelse hos forligspartierne før

at deres dagpengeret er udløbet mere end fem år før

en god ordning der sikrer et reelt jobtilbud til de seniorer

denne gruppe kan ellers have svært ved at komme i beskæftigelse af flere grunde for det første gør krisen det svært at finde et arbejde i det hele taget for det andet

vi at seniorerne har svært ved at finde et job igen når de først er blevet ledige derfor er der brug for et reelt jobtilbud til de seniorer der har mistet dagpengeretten

både fordi de kan bidrage med erfaring og ekspertise

og fordi alternativet er at de ender på en passiv overførselsindkomst det kan de eller vi ikke være tjent med lovforslaget understreger at regeringen prioriterer seniorjobordningen som et værdifuldt redskab i beskæftigelsesindsatsen

gør en indsats for at fastholde dem der både kan og vil være en del af arbejdsmarkedet

så bare lige glemt at

kunne gå på seniorjob som fem og halvtreds årig

gå på seniorjob som syv og halvtreds årig de var sådan set indstillet på

fem og halvtreds år

tidligere påpeget at der var et problem og jeg har også

at der var et problem derfor er vi egentlig også godt tilfredse med at det bliver rettet op nu så dem

simpelt hen som jeg ser det en klar forglemmelse hos de partier der sad og forhandlede

at det bliver rettet op nu her inden

seniorjob nu her det tør jeg ikke lige gøre mig klog

i hvert fald klar til at se på det

det er ikke dækket ind af det her forslag

ser jo også dyster ud for alle dem der er født efter den første januar nitten otte og halvtreds hvis de mister dagpengeretten efter de de er fyldt fem og halvtreds og før der er fem år til efterlønsalderen kan de være henvist til at leve af en lav kontanthjælp eller ingen penge frem til folkepensionsalderen medmindre det lykkes dem at skaffe sig et arbejde og her er fremtidsudsigterne ikke så

at vi lukker et hul men vi vi fjerner ikke skaderne fra tilbagetrækningsreformen vi kan stemme for at vi lukker det her

årsagen til det er at det indeholder forbedringer for de a kassemedlemmer der har mistet retten eller ville miste retten til seniorjob i to tusind og tolv og første halvdel af to tusind og tretten

misfoster på det danske arbejdsmarked hele ideen om at man har en ret til et job er fuldstændig absurd

ældre lønmodtagere må sælge deres arbejdskraft og søge job på det danske arbejdsmarked på lige vilkår med unge ledige

virkeligheden er den at folk som bliver ansat i et seniorjob ude i kommunerne

bliver ansat på bekostning af andre mennesker de bliver ansat på bekostning af lærere af alle mulige andre i den kommunale sektor hvad er ideen i at man med den ene hånd fyrer lærere

at ansætte seniorjobbere i stillinger som slet ikke efterspørges ude i kommunerne man er ligefrem nødt til at opfinde jobfunktioner for at

folk ansat det giver simpelt hen ikke mening og det er et kolossalt spild af ressourcer kommunerne er rigtig kede af den her ordning den mindsker effektiviteten ude i kommunerne det kommer ingen til gavn der er ganske enkelt ikke noget rationelt i den her ordning og den vil

grupper hos unge borgere er den lidt lavere og derfor sælger unge borgere deres arbejdskraft lidt billigere for at komme ind på arbejdsmarkedet ældre medarbejdere har en høj løn og når de mister deres arbejde kan det være sværere at få et nyt arbejde og derfor

de gøre det som alle mulige andre må gøre de må sænke deres løn en lille smule for at de kan komme ind på arbejdsmarkedet

ikke støtte det her lovforslag det er et spild af ressourcer

i to tusind og tolv har nogle mennesker som har ret til ansættelse i

er rimeligt at de bare skal kasseres på den måde her fordi det er nogle ublu spekulanter

en krise i gang det er det der er sket jeg synes ordføreren burde se anderledes på de ressourcer de

det her med at man har betalt sin skat

det gør de fleste mennesker men det giver jo ikke alle mulige mennesker ret

er jo tale om nogle job som aldrig nogen sinde ville blive oprettet hvis det var på ordinære vilkår mener ordføreren ikke det er et problem at kommuner fyrer folkeskolelærere for så at ansætte folk i nogle job som er kunstige er det virkelig socialdemokraternes opfattelse af en fornuftig måde at bruge ressourcerne på i

arbejde er der ikke og de har svært ved at få det det grå guld kan ikke bruges da nogen fandt på den troede vi alle sammen der var arbejde nok til alle det er der bare ikke jeg synes liberal

burde vise lidt mere solidaritet over for de mennesker som også har hjulpet ham og givet ham en uddannelse

medarbejder den unge ledige

den ældre medborger har krav på at få et job også selv om der ikke er nogen efterspørgsel på det job ude i kommunen man er nødt til at opfinde det det er et kunstigt job det ville aldrig nogen sinde blive oprettet på ordinære vilkår men en lærer må så gå arbejdsløs fordi man er nødt til

hvad er det fornuftige i det altså hvis man skulle føre rationalet

kunne vi bare ansætte alle dem der er ledige i den offentlige sektor

eneste ord fra regeringspartierne om at forlænge retten til seniorjob hverken i forhandlingerne eller

skifte holdning er det kls advarsel om de øgede kommunale udgifter som følger med den her ordning formentlig ikke for kl har jo med socialdemokraten erik nielsen i spidsen fremsat et dybtfølt ønske om at begrænse

ordningen og i bedste fald helt afskaffe ordningen nej det er

dagpengemodtageres mulige udfald af dagpengesystemet per første januar

det er egentlig ærgerligt at regeringen stadig ikke har forstået at tilskudsordninger af den ene eller den anden art fortsat ikke er den bedste medicin til at løse problemet med at falde ud af dagpengesystemet den allerbedste medicin vil være at give virksomhederne mulighed for at drive virksomhed hvis der var vækst i danmark

nødvendigt og ej heller relevant så ville de borgere som er omfattet af denne målgruppe jo godt kunne få job ved egen hjælp frem for at troppe op kommunen og få et seniorjob og eksempelvis endda inden for en kategori

overhovedet ikke har lyst til at arbejde med

satse på at skabe nye arbejdspladser med finansloven men i stedet bruger millioner

vil der altid være tale om en lappeløsning og danmark har ikke brug for flere lappeløsninger

kan der være elementer man ikke får øje på og som man ikke får

undladelse skal jeg ikke helt kunne gisne om

jeg noterede mig selvfølgelig hvad liberal alliances ordfører sagde nogen gange ved man jo næsten ikke om man skal grine eller græde

man kan jo ikke sige at det er spild af samfundets penge at føre en bevidst beskæftigelsespolitik for nogle mennesker der kan stå i en svær situation

have en positiv effekt for det enkelte menneske

vi skal ikke gøre det til et problem at man har nået en vis alder og med tilbagetrækningsreformen vil det være et vilkår for alle på det danske arbejdsmarked at man skal arbejde

særlige sårbare på arbejdsmarkedet eller til mennesker der har behov for særlige hensyn for

samme måde som deres yngre kollegaer nogle seniorer vil

men men men det ændrer ikke på at det kan være svært at komme tilbage til arbejdsmarkedet

synes regeringen synes enhedslisten og kan jeg forstå også venstre og dansk folkeparti

end den i sin konstruktion er anderledes

men det

det vi så har identificeret er

der kommer i klemme jeg er glad for den brede opbakning til at vi kan få

på det og jeg vil i øvrigt håbe på at alle partier bidrager til at få

de seniorer der måtte stå og

har en dagpengeret får at vide at den her mulighed er der

tale om alt mulig andet end lige præcis den her ordning og derfor tror

at arbejdsløshedskasserne skal informere

det er vigtigt at informationen kommer til at foregå meget direkte så vil jeg i øvrigt

til sidst tilføje og det er ikke helt uvæsentligt at det er min hensigt at

ændringsforslag til det lovforslag vi behandler her

deres efterlønsbidrag tilbagebetalt og eventuelt har meldt sig ud af en arbejdsløshedskasse fordi de ikke længere har ret til seniorjob skal have mulighed for at få et seniorjob den mulighed vi giver dem er at

det siger sig selv og jeg bliver nødt til

haft hvis man havde fortsat sit medlemskab

der betyder at de udmeldte skal genindmelde sig i arbejdsløshedskassen og som jeg sagde

af efterlønnen fortsat stå ved magt

der kan være en gruppe der har meldt sig ud af deres a kasse og af efterlønsordningen på grund af slippet mellem de to reformer fordi

den gruppe vil vi altså gerne og det er en gruppe

få ind i seniorjobordningen men men jeg skal gøre opmærksom på at selv med ændringsforslaget

for det første er kommunerne tvunget til at ansætte medarbejdere selv om de ikke har de nødvendige kompetencer for det andet sker det på bekostning af kvalificerede medarbejdere

der kan ansættes den forskelsbehandling og efterfølgende fald i effektivitet kan ingen være tjent med

og seks det er ganske ganske få mennesker

til seniorjob og det er selvfølgelig fordi de fleste gerne vil have indflydelse på hvad det er for en arbejdssituation de er i

et seniorjob så jeg synes man skal huske proportionaliteten

når man tænker på hvor mange der er ansat i kommunerne

eksempel en

undervejs i udvalgsbehandlingen det er heller ikke en del der har været til høring og det er ikke en del der

betragtninger som fremgår af bemærkningerne til lovforslaget

er noget overrasket over og det borger jo ikke just for lovkvaliteten hos ministeren det var egentlig ikke det jeg bad om ordet for nu håber jeg at formanden tillader at jeg så lige bruger

det provokerer mig faktisk når ministeren siger at der nu bliver ryddet op efter den tidligere regering lad mig igen minde ministeren om at det er ministerens lov der her bliver ændret det er den nuværende beskæftigelsesminister som fremsatte det

lovforslag og dermed ændrer vi en lov som ministeren har underskrevet både i statsrådet og

så det er ministerens lov som folketinget her er behjælpelig med at ændre fordi der er en persongruppe som risikerer at komme i klemme hvis ikke vi laver det her så det provokerer mig når ministeren siger at nu bliver det

som den tidligere regering ikke fik gjort færdigt den tidligere regering lavede en politisk aftale men lavede ikke nogen forslag som blev fremsat i folketinget det er den nuværende beskæftigelsesminister

folketinget om det når vi har truffet beslutning om at

ændringsforslaget men jeg er helt med på

umiddelbart positive tilkendegivelser er det

som partierne ikke har haft mulighed for at se

indskærpe så bare sådan for historieskrivningens gode skyld

med undtagelse af helt tekniske ændringer

fra de ændringsforslag der blev godkendt af forligskredsen før regeringsskiftet den nuværende regering har ikke indholdsmæssigt taget stilling

til de ændringsforslag der udmønter aftalen fordi vi har lagt til grund at den oprindelige forligskreds som mit eget parti ikke er en del af har udmøntet deres aftale korrekt i de lovforslag der var udsendt til forligskredsen inden regeringsskiftet og det er de

i den oprindelige forligskreds til den problemstilling der er med en gruppe af seniorer der så at sige falder ned

to stole jeg synes så det er positivt at vi i en finanslovaftale med enhedslisten kan sikre at en gruppe af borgere der ellers ikke ville være berettiget til et seniorjob bliver

og jeg vil gerne igen positivt kvittere for

at sikre den forbedring og jeg siger det her med det in mente

er jo tredoblet siden to tusind og otte jeg har indtryk af at

taler om at der er bestemte grupper som har ret til job hvorfor skal det så kun gælde seniorerne

lave det forlig var med til at indføre begrebet seniorjob var med til at sikre en særlig ret til beskæftigelse for seniorer

den store velfærdsaftale i to tusind og seks men det går jeg ud fra at ordføreren godt ved så var det konservative folkeparti med til at lave tilbagetrækningsreformen for få

men som det konservative folkeparti er en del af

videreføre seniorjobordningen jeg skal forstå logikken i spørgsmålet

mig bekendt har ordførerens parti været med hele vejen

med seniorjob men så åbenbart ikke i forhold til

på noget tidspunkt i min tale angrebet selve seniorjobordningen

ud fra ministerens egne ord og ministeren sagde selv

som har et særligt behov og som skal have ret til at have et job

at spørge om ikke det gælder den gruppe af unge som i dag har så svært ved at få foden indenfor på arbejdsmarkedet dimittendledigheden er tredoblet siden to tusind og otte og som oplever at det eneste de

en sænkning af det kommunale driftsloft

finansiere den ungepakke som også er aftalt som en del af finansloven for to tusind og tretten og hvormed

den ungdomsarbejdsløshed som er et alvorligt problem her investerer vi blandt andet i jobrotation voksenlærlinge og brobygningsforløb og det er alle sammen ting der tilgodeser de yngste på arbejdsmarkedet er man optaget af det vil jeg da opfordre

en rigtig god ret

til deres gamle branche og finde et job der på det private arbejdsmarked men nogle bruger den så som den sidste mulighed hvis ikke de har andre nogle bruger den i kort tid

er så nødt til en gang imellem at vende tilbage for lige

ser kritisk på den det har jeg godt nok lagt